der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og tyve af karin gaardsted marcus knuth christian juhl

rasmus jarlov aaja

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af søren espersen

bortfaldet hermed er forespørgslen

til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og tyve af peter hummelgaard thomsen

holger k nielsen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tyve af kenneth kristensen berth

og forslag til vedtagelse nummer v seks og tyve af finn sørensen bortfaldet

sluttet og vi går til afstemning

forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v tredive af nikolaj villumsen nick hækkerup michael aastrup jensen henrik dahl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

af udvalget om at lovforslaget deles i to lovforslag deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a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

erhvervspolitiske aftale der blev indgået i efteråret og jeg er sikker på at partierne bag den aftale også vil gå dybere ind i konteksten der ligger en en række forskellige forslag henholdsvis en nedsat afgift på el og vand for campingpladser og lystbådehavne en lempelse af spiritusafgiften for mindre destillerier og for nyopstartede en

side synes vi sådan set at de her initiativer hver især kan være gode og sympatiske det er godt at gøre noget for turismen det er godt at sikre at nogle små virksomheder får en håndsrækning og det er også meget klogt som tilfældet er i forhold til eksempelvis lightergassen

godt støtte at man giver den her håndsrækning til forskellige områder men det er vigtigt for mig

jo ikke det samme som at vi støtter den finansiering som man har fundet

den her regering set at man ønsker at finansiere nogle af de her ting via besparelser på eksempelvis beskæftigelsesindsatsen vi havde også gerne set at man i den her diskussion omkring bedre forhold for erhvervslivet havde sigtet mod en endnu bredere aftale at man måske endda havde haft et endnu højere ambitionsniveau i forhold til nogle af de forslag vi har haft

og bedre fradrag for eksempelvis investeringerne i forskning og udvikling det handler jo om målrettet at sikre at vi øger produktiviteten og at vi i øvrigt skaber flere arbejdspladser herhjemme men

godt støtte de enkelte initiativer uden dog dermed at sige at vi støtter den retning som

den erhvervsaftale som blev indgået sidste efterår en aftale mellem regeringen det radikale venstre og at

lavet på baggrund af en rigtig fin aftale

lettere adgang til kapital for iværksættere tiltag på turismeområdet

sænkelse af elvarmeafgiften

grænsehandelen og også noget omkring saneringen af afgifter det altså en bred vifte af gode initiativer som var med i den aftale og der er så det her lovforslag som handler om

de tiltag der er på turismeområdet og noget omkring sanering af afgifter først turismeområdet hvor

på el og vand for campingpladser og lystbådehavne som jo selvsagt er med til at gavne turismen men også er med til at gavne vores landdistrikter det er jo sådan at danske campingpladser er i konkurrence med udenlandske campingpladser og når man så ved at meget vil stige med op mod fire procent de næste par

også oplagt at vi styrker den danske turisme

til danmark et andet initiativ i lovforslaget er at vi vil lempe spiritusafgiften for små producenter

for dem der brygger øl at de kan få en lempeligere afgift hvis de producerer under en vis mængde alkohol det her handler så om at vi laver noget tilsvarende for destillerierne altså ordninger som

kan gavne virksomheder som

vil gerne være med til at støtte lokal produktion

i landdistrikterne så man kan få gang i den her produktion og få et fodfæste på markedet så er der den sidste del som er saneringen af afgifter altså hvor vi rydder op i forskellige tiltag

er med i lovforslaget her er at afgiften på engangslightere fjernes det er sådan at der er pålagt en øre per lighter og det gør at det faktisk koster mere at

det giver god mening at man får fjernet den

der har den store betydning

for at opsummere synes vi at det er et ganske udmærket forslag som udmønter en del af den erhvervsaftale som vi er en del af og derfor kan vi fra

så er det fru louise schack elholm venstre værsgo

få vedtaget forhåbentlig det her lovforslag som

to tidligere talere jo også nævnte er en del af erhvervs og iværksætterpakken denne del omhandler nogle af de turismeformål der er med pakken nemlig lempelser

og lystbådehavne og lempelser af vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne

til at trække flere turister til danmark og at de danske campingpladser

bliver mere konkurrencedygtige i forhold til udlandet

de mindre spiritusproducenter vi har jo

en gryende underskov af små spiritusproducenter i danmark der producerer alt mulig forskelligt

som andre også har nævnt lægger vi også op til at fjerne

for gas indeholdt i lightere ved indførsel den er i dag på en

man kan forestille sig at omkostningerne ved at indkræve den ene øre

er som sagt anden omgang af afgiftslempelser som følge af

rigtig gode afgiftslempelser der kan hjælpe danmark

gør man basalt det at man flytter afgifterne over på det som man kalder erhvervsvirksomhed hvor afgiftssatsen er lavere end for private brugere

som man skriver i lovforslaget at disse dele er en del af den samlede ydelse for en kajplads eller en campingplads men vi er dog lidt bekymrede for om det for eksempel kan have en negativ miljøpåvirkning og vi er derfor som udgangspunkt skeptiske det vil vi eventuelt forfølge i behandlingen af lovforslaget i udvalget og måske stille nogle spørgsmål

moderationsordningen for små

små producenter af spiritus destillerierne betaler i dag fuld afgift af deres produkter og en afgiftslempelse for små producenter af spiritus samt et generelt lavere krav til sikkerhedsstillelse for betaling af spiritusafgift vil vil i højere grad ligestille små producenter af spiritus med små

formålet med ølmoderationsordningen som vi

er jo at styrke de mindre ølproducenters konkurrenceevne over for de større ølproducenter

mindreprovenu på meget beskedne fem million kroner årligt efter tilbageløb og adfærd jeg vil sige

er nogen central sag for os det handler dog selvfølgelig om producenter af produkter der ikke er så gode sundhedsmæssigt og en afgiftslettelse uanset uanset hvor lille den måtte være synes vi alt andet lige er et skridt i den forkerte retning så har vi afgiftsfritagelsen for gas

sige at det jo isoleret set ikke er noget der betyder noget statsfinansielt

dette forslag kunne vi nok isoleret set godt støtte samlet set er der tale om

kunne vi måske godt overtales til at støtte men de er jo en del af en samlet pakke hvor der også som den socialdemokratiske ordfører nævnte er en finansiering

forventer jeg ikke at vi kommer til at stemme for det her lovforslag det er jo generelt vigtigt når vi ser på hvad

vi gerne vil lave hvilke initiativer vi gerne vil vedtage herinde i folketinget at vi ikke bare ser på hvad

pengene kommer fra og når man for eksempel ser at noget af finansieringen af erhvervs

forringelse af beskæftigelsesindsatsen

det handler både om afgiftslempelser men det handler også om afbureaukratisering med lovforslaget

lempes afgifterne på el og vand for campingpladser og lystbådehavne

engangslightere

sådan at hvis danskerne skal have tiltro til

skal det være gennemskueligt og det skal være forståeligt vi har alt for mange små gakkede afgifter i danmark

indkomster og dem skal vi have ryddet op i og det tager man så et lille skridt

med det her lovforslag som vi naturligvis bakker op om

til herre rune lund at vi synes at finansieringen er yderst fornuftig for

at man ændrer refusionssystemet

arbejdsløse i arbejde så de ikke bruger alle mulige andre mindre effektive

og som man kun bruger fordi man får en anden refusion fra staten så det bedre kan betale sig at bruge noget mere ineffektive

forhold til de ledige værktøjer som de ikke kommer i beskæftigelse af så det er selvfølgelig fornuftigt at man skaber nogle ordentlige incitamenter for jobcentrene til at bruge de redskaber der rent faktisk får de ledige i beskæftigelse

der ikke er så meget kassetænkning ude i jobcentrene så vi kan

vi forsøger at få dem til at dæmpe sig en lillebitte smule

det herre

forslag ønsker regeringen at afskaffe en række afgifter og lette nogle byrder for erhvervslivet

vi vil gerne tilslutte os ordførerne fra socialdemokratiet og fra enhedslisten

finansieringen er problematisk og så kan vi ikke tilslutte os lovforslaget på trods af de gode intentioner

lempelsen af el og vandafgift

overordnet set ikke ikke til fordel for klima og miljø og vi ønsker overordnet set et skatte og afgiftssystem som regulerer

klima og miljøbelastende forbrug og det her lovforslag vil jeg mene fjerner incitamentet for gæster på campingpladser og i lystbådehavne til at forbruge klima og miljøvenligt vi støtter gerne afgiftslempelser hvis de skubber udviklingen i den rigtige retning det mener vi ikke der er

er det altså ikke den rette kurs med hensyn til fjernelse af afgiften for gas til lightere

en lille bagatel så er der lempelsen af afgiften for små spiritusproducenter altså rent administrativt betyder det vel ikke alverden at man lemper en afgift for

den vel helt fjernes det virker som om der vil være noget af det samme besvær uanset

og vi ved at alkohol er årsagen til mange hospitalsindlæggelser dødsfald og

til det her forbrug af alkohol i danmark ved at lempe afgifter heller ikke i det små så alt i alt kan vi altså ikke stemme for det her lovforslag hovedsagelig fordi det ikke går i forhold til de miljømæssige og sociale bundlinjer tak

en del af den aftale vi har lavet med dansk folkeparti og regeringspartierne jeg vil gerne takke

i forhandlingerne det er nogle

være med til at kunne skabe nogle private arbejdspladser i vores landdistrikter den seneste uge har man jo diskuteret

fordelingen af statslige arbejdspladser rigtig vi er glade for at vi nu også går i gang med at diskutere hvordan man kan skabe nogle nye private arbejdspladser vi ser allerede nu

flere turister til danmark det er der mange årsager til men blandt andet har vi

nogle gode destinationer at være turist i både

laver vi en skattelettelse til landets campingpladser så de i højere grad kan være med til at konkurrere og udvikle sig og lave nogle interessante campingpladser som folk vil komme

støtter vi op om på samme måde tror vi også i radikale venstre at vores landdistrikter kan skabe rigtig mange arbejdspladser ved at lave fødevareproduktion spiritusproduktion eller ølproduktion i lokalområdet

ellers bliver produceret i udlandet og det kan også være med til at styrke for eksempel et turismeprodukt at man også har nogle lokalt producerede varer der ser vi rundtomkring i danmark rigtig mange små virksomheder der laver whisky

gin eller noget andet og de får nu en hjælpende hånd ved at det bliver lidt nemmere for dem

det vil øge forbruget af spiritus jeg tror mest at det vil gøre at man måske køber noget af det danskproducerede spiritus hos nogle små producenter i stedet for at købe fra nogle store udenlandske virksomheder så jeg ser det mest som en hjælpende hånd til nogle nogle små nystartede virksomheder i i vores landdistrikter eller i byerne her i danmark vi kan støtte lovforslaget

tak til

jeg kan meget kort sige at vi på trods af at der er elementer i det her forslag som vi fra

godt kan støtte samlet set ikke

at det er positivt at man

gerne give en hjælpende hånd til som min kollega fra df også var inde på

administrationen af afgifter overgår hvad man får ind på det

lightere så

en god ting

i lighed med min kollega fra alternativet

mere kritiske i forhold til lempelser i elafgiften og vandafgiften i forhold til campingpladser og lystbådehavne selvfølgelig vil det være en

hånd men vi bliver altså nødt til at

hvert fald vores overbevisning i sf for at sikre at

i retning af hele tiden at sikre

mest effektive forbrug af det og der synes vi at det her forslag går i den

vi hvis finansieringen havde været et anden

sagt at okay der er fordele og ulemper ved det her forslag og vi vil gerne støtte det men det er ingen hemmelighed at

værsgo

tak for det lovforslaget har til formål

reducere en række afgifter i forbindelse med at vi udmønter den

erhvervs og iværksætterpakke som regeringen

det radikale venstre i november sidste år

folkeparti synes vi det er en rigtig god aftale vi har indgået og derfor

synes vi selvfølgelig også at det her er et rigtig godt lovforslag lovforslaget styrker en række danske virksomheders konkurrenceevne og

noget administrativt bøvl det første jeg gerne

afgiften på gassen i engangslightere

kan spørge sig selv hvilket formål har det det påvirker næppe efterspørgslen på engangslightere

helt sikkert en masse administrativt bøvl både i virksomhederne og hos de myndigheder som skal kontrollere at afgiften så også bliver opkrævet rigtigt

til lovforslaget kan man se at afgiften påfører erhvervslivet en byrde på fire million

og det er uden at det indbringer staten noget nævneværdigt provenu derfor skal den afgift selvfølgelig bare væk og det gør vi med lovforslaget her et andet element i lovforslaget

er lempelsen på el og vand i lystbådehavne og på campingpladser en lempelse som er god for udviklingen i et af vores vigtige væksterhverv turismen turismen er jo et erhverv som konkurrerer med udlandet og derfor ønsker vi fra konservativ side selvfølgelig at sikre at de danske virksomheder står bedst muligt rustet til den internationale konkurrence her er afgiftslempelserne på el og vand et godt skridt i den rigtige retning samtidig

ofte er placeret i de yderområder hvor det ellers kan være svært at skabe arbejdspladser

som flugter rigtig godt med de ambitioner som vi i øvrigt har

at skabe et danmark i bedre balance derudover indeholder forslaget et forslag om

lempe afgifterne så små producenter af spiritus får den samme lempelse som tidligere er blevet givet til mikrobryggerier og at den eksisterende moderationsordning justeres så man kan opnå det allerede fra det første år og det kan vi selvfølgelig også bakke op om så med de bemærkninger

ordførere der har gennemgået lovforslagets enkelte

voldsom lang tid på men

gennemfører en del af vores erhvervs og iværksætterpakke som regeringen som sagt har lavet med dansk folkeparti

været så meget debat om forslaget så

kvittere for debatten men for at partierne har fremlagt deres synspunkter

det er nogle mindre initiativer og det er jo helt rigtigt

en række større initiativer der er blevet udmøntet før

erhvervs og iværksætterpakke og en række initiativer blive udmøntet

herre dennis flydtkjær gjorde rede for i sin ordførertale

i forhold til at lave selektive lettelser via afgifts eller skattesystemet for at fremme

er jo eus statsstøtteregler

og vi vil fortsætte arbejdet med at se på er andre steder hvor vi selektivt kan forbedre rammevilkårene

som er udfordret og ikke har så gode rammebetingelser som det

tage andre steder hen end blot til hoteller i hovedstaden

understøtte udviklingen i i landdistrikterne der var så lidt

små producenter af spiritus der får styrket deres konkurrenceevne ved den her nye

rose enhedslistens ordfører herre rune lund for den kreativitet hvormed enhedslisten uanset hvor fornuftig en afgiftslempelse eller en skattesænkelse er

på et godt argument for at være imod og jeg synes det er meget svært at være imod den her lempelse af

indtager mere spiritus men med overvejende sandsynlighed

i stedet for at købe en flaske udenlandsk importeret spiritus

understøtte den udvikling der har været på ølmarkedet med mange mikrobryggerier til også at få flere mikrodestillerier som er

række andre partier kan se fordele i det forslag

er så den her diskussion omkring engangslightere og det er en afgift som ikke giver meget mening

mål med hinanden og en øre i

en lang række ændringer af lovgivningen afskaffelse af mindre afgifter

vi så aftalt sammen med dansk folkeparti og

at afskaffe endnu flere dumme og mærkelige og historisk betingede afgifter som i

længere men nu tager vi altså det første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

af et eu direktiv der ensretter lovgivningen om forretningshemmeligheder så reglerne bliver ens i hele eu

det blive lettere og enklere for danske virksomheder at operere i andre eu lande

da det vil gavne innovationslysten på tværs af eus landegrænser

gennemsigtighed og ensartede rammevilkår for virksomheder på tværs af eu er helt afgørende for

have innovative virksomheder der også kan arbejde på europæisk plan innovative ideer og nye opfindelser er roden til et sundt erhvervsliv og økonomisk vækst

klare regler omkring hemmeligholdelse af sådanne informationer det sikrer nemlig at virksomheder kan udnytte deres egne investeringer i for eksempel forskning fuldt ud uden at medarbejdere eller andre involverede personer kan stjæle disse informationer og den danske regulering med beskyttelse af forretningshemmeligheder findes i dag i flere forskellige love

samles al regulering nu i en samlet lovtekst og det vil gøre det mere overskueligt for virksomhederne at sætte sig ind i den gældende lovgivning på området

der store forskelle mellem eu landenes regler for beskyttelse af forretningshemmeligheder

lovgivning omkring forretningshemmeligheder er derfor rigtig godt da det vil blive lettere for danske virksomheder at operere i andre eu lande og samtidig også lettere for europæiske virksomheder at operere i danmark det vil gavne væksten i både danmark og europa og i sidste ende være med til at skabe flere arbejdspladser det ser vi

selvfølgelig også positivt på som noget nyt indeholder forslaget en klar definition af hvad en forretningshemmelighed helt konkret er definitionen svarer til den praksis man tidligere har brugt for markedsføringsloven omkring erhvervsreguleringen og lovforslaget ændrer altså ikke på den måde vi i danmark forstår forretningshemmeligheder på forretningshemmeligheder kan både være

markeds og forretningsstrategier og opfindelser når vi arbejder med erhvervslovgivning der regulerer lønmodtagernes rettigheder og handlinger er det naturligvis vigtigt

lytte til fagbevægelsen og lønmodtagerorganisationerne lo og ftf

i et fælles høringssvar udtryk for at der i forbindelse med lønmodtagernes interesser ikke implementeres direktivnært

vi jo både op i gode rammevilkår for erhvervslivet men også i gode og retfærdige forhold for lønmodtagerne derfor vil vi tage spørgsmålet om lønmodtagernes interesser op i udvalgsbehandlingen

får klarhed over om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt også at nedskrive lønmodtagernes rettigheder på området i selve

kan få bragt lønmodtagernes interesser ind i lovteksten i løbet af lovbehandlingen så

debatter her i folketinget har vi jo kunnet glæde os over at skiftende regeringer har

ikke bare er ændringer af eksisterende lovgivning men

er nye love tidligere har man altid sagt at når der kom en ny lov så skulle man også sørge for at der var en anden lov der blev afskaffet og i den forbindelse vil jeg selvfølgelig gerne høre erhvervsministeren om hvad det er for en lov vi så

som det vi har her for det er jo rigtigt sådan som herre thomas jensen

så gerne skulle give et større retligt overblik over

med forretningshemmeligheder og eventuelt misbrug af andres forretningshemmeligheder

er vi selvfølgelig glade for at vi får en forbedret lovgivning på området vi har også en stor interesse i at

jo også omfatter viden om forretningshemmeligheder så vi kan støtte lovforslaget fra regeringen og

implementerer forslaget her et eu direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder og fortrolig

bliver gennemført som en ny selvstændig lov en samlelov over eksisterende dansk regulering på området

vi sikrer at beskyttelsen af forretningshemmeligheder er samlet ét sted og dermed også sikrer en klarhed og en lidt lettere tilgængelighed omkring reglerne på området forslaget regulerer i hvilke tilfælde erhvervelse brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis

uafhængig opdagelse eller en ulovlig handling

sikrer forslaget også at der kommer en klar definition af forretningshemmeligheder forslaget indeholder endvidere muligheden for at retsmidler kan benyttes såfremt ulovlige handlinger finder sted heriblandt påbud forbud og tvangsbøder og i den forbindelse indeholder forslaget en undtagelsesbestemmelse der sikrer arbejdstageres interesser ytringsfrihed og

indeholder også hjemmel til erstatning for krænkelser og til offentliggørelse af domme om krænkelser for den krænkede parts

er jo grundlæggende at hemmeligholdelse af forretningsinformation er helt centralt

kan det få store store negative økonomiske konsekvenser og derfor er gode rammer for beskyttelse af forretningshemmeligheder

afgørende for at virksomhederne trygt kan investere i forskning og udvikling og foretage

undermineres tilliden til at man foretager de ting og det vil

vores samfund

derfor er det væsentligt at slå fast at offentliggørelse af forretningshemmeligheder

kan have store negative økonomiske konsekvenser for virksomhederne

afledt form for samfundet forslaget giver virksomhederne en mere gennemskuelig lovgivning

det er vigtigt for det skaber sunde og positive vækstvilkår for danske virksomheder både nationalt og i europæisk kontekst

økonomien klarer sig ganske udmærket er

det vi skal leve af på længere sigt nemlig innovation og forskning og udvikling og at der selvfølgelig også er en økonomisk sikkerhed for at de

den viden man skaber kan man også selv høste

ved som sagt at implementere direktivet om forretningshemmeligheder i en ny selvstændig lov

enhedslisten er til stede

om en stor ændring af retstilstanden i danmark da vi allerede har

meget lovgivning i dansk ret så

en skepsis som i nogen grad er blevet imødekommet i høringssvarene også fra fra ministeriet i i forhold til at man vil se på det her med åbenhed

hvis de ikke er gennemsigtige så det vi har

er at man kigger nærmere på den her whistleblowerordning som i direktivet har været kritiseret tidligere

rettighedsindehavere og virksomheder der har udviklet produkter og services som som i den grad skal beskyttes men uden at det bliver kompromitteret af

umiddelbart støtte det vi er dog også lidt nysgerrige efter at

modtageområder som herre thomas jensen nævnte i sit ordførerindlæg

en tekstnær implementering af eu lovgivningen

det som jeg også hørte min socialdemokratiske kollega

undrer os og

offentligt ansattes ytringsfrihed whistleblowerordninger

er altså underligt at man man lægger sig så tekstnært op

eu lovgivningen og så lige på et område

så det bliver vi nødt til at have afklaret inden

vi endeligt kan sige ja ja men bortset fra det

sikker på at at den viden der skal være fortrolig når den bør være fortrolig også er det så vi har egentlig kun den ene anke og det vil vi ligesom socialdemokraterne også lige forsøge at få afdækket hvad der ligger bag

som flere ordførere har nævnt til formål

og skabe mere ensartede rammer for erhvervslivet på tværs af eu

noget det konservative folkeparti er meget positive over for

også positive over for lovforslaget grundlæggende

juridiske muligheder for at beskytte sine forretningshemmeligheder sådan

man som virksomhed motiveres til at være udviklende og

innovative uden at risikere at konkurrenter får adgang til resultaterne lovforslaget

giver giver derudover også en mere klar definition af hele

det vil skabe mere klarhed og større gennemsigtighed

med til at styrke danske virksomheders retssikkerhed i forbindelse med sager om forretningshemmeligheder

er det også vigtigt at bemærke at lovforslaget også sikrer nogle klare regler

eu direktivet om beskyttelse af fortrolige knowhow og forretningsoplysninger som også er indarbejdet

bemærkninger hele udgangspunktet er jo at forretningshemmeligheder er en del af danske virksomheders innovationsevne og udvikling

de ressourcer vi har i jorden men at vores virksomheder lever af at udvikle produkter baseret på nyeste teknologi og design og derfor er lige netop det her område essentielt og vigtigt for for virksomhedernes udvikling den viden som opstår i forbindelse med virksomheders innovation har typisk kommerciel værdi og kan hemmeligholdes for at skabe konkurrencefordele forretningshemmelighederne kan derfor have stor økonomisk værdi for hver enkelt virksomhed formålet med lovforslaget er at sikre beskyttelsen af forretningshemmeligheder og at skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af

derfor samler lovforslaget også den danske regulering på området

får et bedre grundlag for at beskytte deres forretningshemmeligheder og

overblik over retsområdet de nuværende forskelligartede regler i eus medlemslande gør det vanskeligt for

at få et overblik over hvordan deres

beskyttet på tværs af de forskellige eu lande lovforslaget implementerer direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse brug og videregivelse som jo skal implementeres senest den niende juni og atten målet er at implementeringen vil give virksomheder bedre redskaber til aktivt

af eu i praksis er der ikke de store ændringer som følge af lovforslaget men der er i lovforslaget konkrete lovbestemmelser om hvad der er en forretningshemmelighed og hvad der udgør en lovlig og ulovlig erhvervelse lovforslaget indeholder blandt andet som noget nyt i dansk ret en definition af selve begrebet forretningshemmeligheder og hvad der anses for at være en krænkelse definitionen svarer til den hidtidige danske praksis som udspringer af markedsføringsloven idet der skal være tale om oplysninger der ikke må være alment tilgængelige som skal have økonomisk værdi

er underlagt et vist niveau af fortrolighed og beskyttelse det betyder derfor at virksomheder får klarere retningslinjer og værktøjer når det gælder beskyttelsen af

det også blevet mødt med opbakning under

hovedlov hilses velkommen af mange så var den socialdemokratiske ordfører herre thomas jensen

hvis man kigger på artikel en stykke tre vedrørende rettigheder som allerede er sikret gennem eu retlige grundlæggende

hensyn til whistleblowers som sfs ordfører

var inde på undtagelserne er medtaget direkte i loven i

for at skabe en direktivnær implementering som som ordføreren var inde på og sikre en harmoniseret og ensartet undtagelsesbestemmelse for lovens anvendelsesområde men det betyder ikke

til ytringsfrihed jo allerede er beskyttet af grundloven så altså ikke nogen ændring i det men det kan vi også eventuelt tage en drøftelse af under udvalgsbehandlingen for ligesom at præcisere det

dialog om opklaringen af de spørgsmål der har været

at det det er en meget direktivnær implementering

lige når det kommer til det her med lønmodtagernes rolle

om i bemærkningerne kan ministeren ikke godt selv se at det ser lidt underligt ud og at man bliver mistænksom når man læser lovforslaget

er det jo fordi de er sikret i eu rettens grundlæggende rettigheder det

af selve lovteksten at de har de her rettigheder

lo og ftf som jo har skrevet et høringssvar sammen

meget grundige og henviser til forskellige konkrete steder hvor man kan lægge de her ting ind

at de synes at deres medlemmer er retfærdigt behandlet i

dem med det samme og så må vi se om vi

jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst

betragter jeg det som vedtaget det er

lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområder

der foreslås etablering af for eksempel et særligt realkreditinstitut der yder lån til yderområderne til kunder med en sund økonomi som ikke kan opnå realkreditlån realkreditinstituttet skal kunne tilbyde fastforrentede lån med afdrag og med en lavere belåningsgrad sammenlignet med normal realkreditbelåning der skal endvidere fastsættes et bidrag på

i bemærkningerne en procent om året der henlægges i en solidarisk

der skal betales tilbage når lånet udløber eller indfries

side er at vi er meget optaget af et danmark i balance

og udvikling i hele danmark

inden for erhvervsministeriets område har jeg også selv taget initiativ til et udvalg for levedygtige landsbyer der undersøger de udfordringer og muligheder der gør sig gældende i landsbyerne det udvalg kommer efter planen i første kvartal med en række anbefalinger til hvordan vi kan understøtte landsbyernes levedygtighed

der er imidlertid en række problemer med det forslag vi behandler i dag herunder særlig den mulige løsning om at oprette et særligt realkreditinstitut for det første er i dag begrænsninger på realkreditinstitutternes mulighed for

må det forventes at instituttet ikke kan finansieres fuldt ud på markedsmæssige vilkår der vil være tab og staten vil derfor skulle træde til med indskudskapital og det kræver finansiering

på finansloven hvis instituttet skal etableres med støtte som baggrund fra staten

blive tale om en kvoteordning hvor kun en begrænset del af mulige lønmodtagere i yderområderne vil kunne få et lån for det tredje vil instituttet som nævnt få en udlånsbog med det må vi gå ud fra når de ikke kan få lån andre steder betydelige tabsrisici uagtet at instituttet vil have en lavere belåningsgrænse end de øvrige realkreditinstitutter idet instituttet vil henvende sig til

private institutter ikke ønsker at betjene for det fjerde er regeringens umiddelbare vurdering at den foreslåede ordning vil være i strid med statsstøttereglerne afslutningsvis mener regeringen helt generelt ikke at staten bør gribe ind på private markeder medmindre der er særlige forhold der taler herfor på baggrund af de mange forhold

oplistet mener regeringen ikke

den rigtige vej at gå i den her sag og regeringen kan

argumenter så lad mig først sige det kommer jeg også ind på i min tale

udgave af det ministeren plejer at sige nemlig at det er statsbanker og nærmest kommunisme

række op som vi allerede har i vores land

vi har jo udtrykkeligt skrevet at det her skal henvende sig til kunder der har en sund økonomi

der ikke kan betale tilbage mener ministeren at det er sådan i dag at

sund økonomi jamen så kan du også få et realkreditlån til din virksomhed eller til din bolig

man kan sige at

var da der blev nedsat et udvalg om finansiering af bolig og erhvervsejendomme i

rapport i oktober to tusind og femten og udvalget konkluderede at baggrunden for udfordringerne i landdistrikterne er

lovgivning er noget som helst der medfører overdreven forsigtighed i forhold til udlån i landdistrikterne der er

kreditmarked jo både vil medføre accept og afslag

afslag på de kreditanmodninger er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med at markedet

der er min tilgang til

hvis man har et privat marked derude

princippet har mulighed for at låne penge

muligt for de kreditinstitutter at kunne sige nej til folk

og hvad jeg hører af historier for jeg hører selvfølgelig også historier som sfs ordfører sikkert har

andre områder men det jeg kan forholde mig til er jo kendsgerningerne det har vi bedt et udvalg om at kigge på under den tidligere regering og det udvalg konkluderede at baggrunden for udfordringen i landdistrikterne er

og at der ikke er noget som helst i den finansielle lovgivning i dag der medfører overdreven forsigtighed i forhold til udlån i landdistrikterne det er jo de kendsgerninger

det her og de konkluderer på den baggrund så er det svært at sige at et nyt institut

er møde i salen og det tror jeg godt at ordføreren ved så vær venlig at

tak tak til ministeren og så går vi videre i ordførerrækken det er herre thomas jensen

den tredje variant af det her beslutningsforslag hvis formål er at sikre lånemuligheder for boliger og erhverv i yderområder

er af den grundlæggende holdning at det skal være privatøkonomien hos familierne frem for postnummeret der afgør om man kan optage et lån til en bolig men vi kan fortsat ikke støtte det konkrete løsningsforslag som sf her genfremsætter dog i en mere åben

jo sådan at de partier som vil støtte

på finansloven vil skulle afsætte nogle penge til til det her fordi et som jeg læser det

støttet realkreditinstitut der skal yde underskudsdækning og tilskud til renten

midler hertil på finansloven og det kræver ikke mindst at de partier der støtter dette forslag også anviser en klar finansiering af de her midler endvidere vil et statsligt kreditinstitut henvende sig til nogle låntagere som private institutter ikke vil betjene fordi pantets værdi vurderes at være for usikkert

udlånsportefølje med betydelige tabsrisici der overstiger tabsrisiciene i private institutter det betyder konkret at staten vil

sig betydelige tabsrisici og den buffer som sf foreslår der skal være

må forventes at blive spist op af tab

ministerens side har været draget tvivl om hvorvidt det her

kan ikke støtte selve forslaget men jeg vil alligevel lige bruge noget tid her

af den grundlæggende holdning at det skal være privatøkonomien frem for postnummeret der afgør hvem der kan optage lån til bolig derfor nedsatte sr regeringen også i sin tid et udvalg der skulle se på lånemulighederne til erhverv og boliger i landdistrikterne og udvalget kom med nogle anbefalinger i efteråret

hvorefter den daværende venstreregering fulgte op på udvalgets anbefalinger vedrørende en lempelse af seks månedersreglen

regeringens landdistriktsredegørelse tusind og sytten og det vælger jeg så at gøre så går det fremad med hussalg i alle landets kommuner men alligevel

at optage lån i nogle dele af danmark derfor synes jeg at det

være relevant at få regeringen til at gøre status over de initiativer der blev iværksat under venstreregeringen har de virket efter hensigten er der fortsat problemer med låntagningen

det vil gøre os alle sammen klogere her i folketinget sådan at vi kan vedtage tingene i den rigtige rækkefølge og sørge for at der også bliver bedre bosætningsmuligheder i yderområderne af landet

poulsen socialistisk folkeparti

vi fremlagt det her igen igen igen men denne gang i en lidt mere åben udgave

strandet på at det var den specifikke model som ligesom var figenbladet man kunne gemme sig bag nu siger vi at vi har et problem og det her kunne være én måde at løse det på men er meget åbne over for andre måder men så må man også komme os i møde

er tale om statsstøtte eller ej

vi hørte ministeren tale om udflytning af statslige arbejdspladser og at det også

kan bidrage til at der kommer nogle flere derud så der måske kommer mere gang

til femten år hvor der har været en enorm centralisering af danmark

hele skats område

kommunerne og lagt nogle centre nogle enkelte steder

sådan noget der har skabt en centralisering og er med til at bidrage til det her med at efterspørgslen efter boliger derude ikke

kan ikke skrue tiden tilbage vi nødt til at se hvordan vi får

initiativer med udflytningen af statslige arbejdspladser

det skal jo ikke hindre dem der gerne vil bo her steder i at kunne købe og sælge boliger og der er så mange

ting der trods alt er lavet på det her område de seneste år under

ud ad den vej ellers vil jeg sige at selv om vi har lavet mange fejltagelser før

rette op på nogle af de fejltagelser på de andre politikområder for eksempel kommunalreformen

centerbyen der skal være vækstcentrum men at der også er noget

leve for og at leve af ude i de omkringliggende landsbyer

min erfaring fra min egen kommune silkeborg

socialdemokratiet sig egentlig til en offentlig deltagelse i kreditgivningen

offentlige banker som vækstfonden og eksportkreditfonden som yder kredit til virksomhederne vi har historisk haft offentlige banker som girobank som også betjente borgerne

være grund til en en offentlig deltagelse hvad er egentlig socialdemokratiets principielle

til offentlig deltagelse i den finansielle sektor

vi et lovforslag om en selvejende offentlig virksomhed

gang til gang hvor der er behov for at

bruger den her selskabskonstruktion jeg kan sige at nu er vi jo med i forligskredsen

realkreditområdet og der synes jeg faktisk at vi at

det begynder at trække i den rigtige retning i forhold til at forbrugerne borgerne boliglånerne kommer til at stå bedre

områder af lovgivningen herinde kan regulere sådan at vi sikrer

der også bliver bedre lånemuligheder i yderområder af danmark men som sagt

mange forskellige politikområder hvor vi skal huske at tænke ind at vi skal have et sammenhængende danmark

er færdige med det der er nogle områder i danmark hvor

kunne bruge meget mere vækst så lad os i stedet for gå sammen om det

der er faldet om hvor de store problemer ligger

delt i mange år hvor alt var bedre når det var stort og lå i de store byer men bare lige for at forstå svaret korrekt

socialdemokratiet har ikke noget sådan principielt

det offentlige kan deltage i den finansielle sektor altså i kreditgivningen eller andre services til borgere eller virksomheder

til at løse opgaverne på forskellige områder af

været med til at stifte forskellige af de her selvejende offentlige virksomheder

jeg erkender fuldt ud at der er et problem på det her område men jeg kan også godt se på de artikler vi

og og låneadgangen

tyder på at det trods alt

at gå i den rigtige retning så

undersøgt til bunds hvordan det vi har lavet for få år siden

et beslutningsforslag fra sf som indeholder de forslag som også bliver skitseret i det her

sf jo godt nok for ligesom at bryde traditionen

at ændre lidt på formuleringen netop i at sige at nu vil man ikke decideret fremsætte et enkeltstående forslag på hvad det er for en løsningsmodel man skal benytte sig af det vil man lade være op til regeringen med andre ord fremlægger sf et beslutningsforslag hvor man beder partierne om at sige ja

det synes jeg i sig selv er en nyskabelse her i folketinget

vi ikke ved hvad er hvad er det vi skal pålægge regeringen hvad ligger der i den

pålagt at støtte det initiativ som regeringen så kunne finde på at komme med

virker ganske uigennemtænkt

og så skulle man så gøre alle danske borgere og virksomheder for den sags skyld til

er ikke noget vi kan støtte i dansk folkeparti det kunne vi heller ikke i to tusind og seksten og sytten da man fremlagde det og det kan vi heller ikke i den form som socialistisk folkeparti fremsætter det i i den her omgang der står at

yderområder er nu noterede jeg

selv kommer fra det er også storby og så er det samtidig også

som har samme postnummer hvad er

ønsker fra sfs side det har jeg svært ved

er det kirkebyggelinjer er det vandskel vi skal tænke på eller er det eksisterende kommuner eller er det postnumre det synes jeg måske at sf skulle

yderområder som skulle have specielle billigere lånemuligheder

det her skel den her definitionslinje man nu har besluttet og hvad skal vi så

naboejendommen ligger så indenfor de kan godt komme under en statslig kautionsbæring

i dansk folkeparti er ganske uigennemtænkt

bemærkningerne til beslutningsforslaget

en usund økonomi ville det nok være

lidt spøjst men hvem skal definere og beskrive og beslutte

økonomi hvis man tager en iværksættervirksomhed

har den som regel en lidt dårligere økonomi de første år fordi der er en stor etableringsfase og der er flere år hvor man nærmest bevidst kalkulerer med at have underskud

som banker ved når de kreditfaciliterer og så videre så hvem skal beslutte

skal være smagsdommer for hvem der har en sund og en ikkesund økonomi det synes jeg måske at

sf skulle reflektere lidt over

mest grundlæggende må være at vi skal glæde os over at det faktisk er

at netttoudlånene er større end de lån der bliver indfriet

glæde os over at da man første gang fremsatte det her beslutningsforslag fra sf var tiden jo en anden der havde vi ikke de konjunkturforhold som vi heldigvis oplever i dag

gerne til sidst sige at det jo ikke er fordi vi tror på at der er lutter lagkage i de danske landdistrikter der er rigtig mange steder hvor også folk der vil have et lån har meget svært ved at få det selv om de både kan fremvise en hæderlig økonomi og de vælger at købe

det skal vi selvfølgelig gøre noget ved men at lave

hans kristian skibby at lige præcis

regeringen ministeren og hans kloge embedsmænd komme med et et forslag men

nej nu til beslutningsforslaget der står jo udførligt beskrevet hvordan en model kunne være for selvfølgelig fremsætter vi ikke bare et beslutningsforslag

anden måde jeg synes hans

dfs ordfører

i forhold til at kunne købe og sælge boliger og få lån til virksomheder mange steder i det her land i det mange kalder yderområder

påpeger at jeg har læst bemærkningerne til beslutningsforslaget og der står i første kolonne sf går ud fra at alle partier der anerkender at der tale om et problem og en urimelighed kan stemme for dette beslutningsforslag med andre ord skal vi stemme

beslutningsforslag som vi så er enige om at man ikke ved hvad indeholder

forholde mig til konkrete forslag

fru lisbeth bech poulsen fremlagde sit forslag første gang anden gang tredje gang solgt til den herre

er mange steder er det jo udfordringer jeg er fuldstændig bevidst om at der findes folk som har god økonomi men som alligevel har svært ved

et lånetilbud på den på den ejendom som de ønsker at købe det er så

man har opfundet ude i de danske landdistrikter det er faktisk også noget man oplever i horsens eller esbjerg

de steder hvor jeg tidligere har været men det jeg harcelerer imod er jo at man bliver ved

fortælle hvad man vil nu skal vi bare vedtage noget som vi ikke ved hvad er det

logik som jeg slet ikke kan forholde mig seriøst til

noget der mindede utrolig meget om det sf tidligere har fremlagt

at tonen bliver så skinger at det nærmest er ærgerligt

rette henvendelse fra sfs side eller fra alternativet

et andet parti som oppositionsparti hvis man ønsker noget maskinkraft nogle dygtige folk til at hjælpe med at

har forsøgt at gøre det meget specifikt fundet ud af at det kan man ikke så at prøve med noget lidt mere bredt

jeg fuldstændig enig med spørgeren i det er det for det indeholder ingenting man skal bare pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag der sikrer at boliger erhvervet i yderområder får billigere lånemuligheder

vælger så fra beslutningsforslagsstillernes side

jo ikke forvente at vi andre partier som ikke sidder i regering vil give carte blanche til at skulle støtte

det ønske fra de danske landdistrikter og øers vi kigger på eksempler

gjort noget lignende som det sf foreslår

er skabt store sorte geografiske huller i norge

ad vejen de argumenter jeg har også vil fremføre om lidt

i de beslutningsforslag der har været tidligere der bliver faktisk fremført ganske konkrete forslag til hvordan man skal sikre at staten ikke løber for stor en risiko ikke fuldstændig nagelfaste der er løsninger det er det der bliver rakt ud efter så jeg efterspørger

nærmer sig som jeg virkelig synes at sf gør her

et løsningsforslag men hvor man mangler det sidste der hører jeg overhovedet ikke at ordføreren anerkender det som vi egentlig gør som partier herinde når vi har et godt

de fremsat et nyt beslutningsforslag som indeholder ingen forslag

senest den første april at fremsætte et lovforslag der sikrer at boliger

er man skal støtte og der har jeg

beslutningsforslag indeholder forslag

har vi diskuteret lignende forslag fra sf flere gange tidligere og jeg blev faktisk så inspireret af den foregående debat at

for jeg synes faktisk at herre hans kristian skibby havde en pointe

i forhold til stillingtagen til det her forslag

var så simpelt at regeringen

inden den første april skal fremsætte et lovforslag der sikrer at boliger og erhverv i yderområderne får billigere billigere lånemuligheder

kunne sikre at nu kan alting lade sig gøre og både

ministeren socialdemokratiets ordfører og dansk folkepartis ordfører har jo understreget at

af den ene eller den anden eller den tredje karakter altså hvis det var så simpelt havde vi nok gjort det allerede for intentionerne er vi jo enige om herinde

danmark bedre balanceret det var for os et helt centralt valgtema at vi skulle have et danmark i bedre balance vi stod temmelig alene eksempelvis med ønsket om

udflytning af statslige arbejdspladser det er der blevet stor opbakning til i dag og det glæder mig vi har gennemført en landbrugs og fødevarepakke fordi landbrugs og fødevareerhvervet fylder meget i vores landdistrikter det gjorde vi alene med konservative dansk folkeparti og liberal alliances hjælp da det var

sænket en række skatter og afgifter der i høj grad belaster virksomheder der ligger i vores landdistrikter fordi

at man kan få et lån uanset hvor man er i danmark

derfor er vi optaget af at vi fører en politik der skaber vækst i hele danmark og vi kan jo glæde os over at det næsten er i alle kommuner der har været beskæftigelsesfremgang de sidste par år og boligmarkedet ser også betydelig bedre ud i stort set alle landets kommuner liggetiderne falder og salgspriserne er stigende

det er sådan set den bedste medicin til at sikre at der

folketinget er et politisk ønske om et danmark i bedre balance og hvis der er en tro på fremtiden øger man også sandsynligheden for at man kan få adgang til et

seks månedersregel og rådighedsbeløb og alt muligt andet

at der er en tro på fremtiden

forudsætning for at det er en god idé at investere i alle dele af danmark ja det har været helt centralt for venstre de sidste mange år og vi har leveret

resultater de sidste to en halv år så jeg vil ikke gentage

bare understrege at vi ønsker et danmark i bedre balance diskussionen om et statsligt realkreditselskab

men derfor jo så bare for god ordens skyld sige at selv om intentionerne lyder rigtig

så er det når man bliver konkret

set hellere sørge for at vi skaber et danmark i bedre balance hvor der er vækst og udvikling og dermed en tro på fremtiden for det giver os lettere adgang til kapital derfor kan vi heller ikke denne gang støtte

dfs ordfører der har startet det har taget

i stedet for at forholde sig til om der er et problem eller ej eller om man har nogle løsninger eller ej så bliver det en kritik af at sf fire gange har fremsat forslag med en meget konkret model og nu prøver en anden vej og siger okay hvis vi er enige om at det her er et problem skal vi så arbejde hen imod en

venstres ordfører går op i at der er et sammenhængende danmark

markedsmodningsfonden vækstfonden eksportfremme og så videre

konkret problem eller ej i forhold til at

analysearbejde og at det viser at der

finansielle problemer men men det var

den samlede problematik jeg prøvede

resten af landet var koblet af

ja har vi gjort noget ved det ja har vi tænkt os at gøre mere ved det ja

ønsker et danmark der hænger sammen vi ønsker at der er udvikling og det har selvfølgelig også betydning for boligpriser og adgang til lån hvis der er tro på fremtiden

landdistrikternes fællesråd og en lang række venstreborgmestre som netop er borgmestre i

områder hvor man har de her problematikker

statsunderstøttede lånemuligheder eller eller noget tredje

at tage nogle skridt også herindefra for at sikre at der bliver mulighed for at få realkreditlån både for borgere og virksomheder

at vi sørger for at der er en ordentlig udvikling i hele danmark og det synes jeg i al beskedenhed

er den daværende erhvervs og vækstminister præsenterede en hundrede og fem og fyrre forslag

fordi vi ønsker en ordentlig udvikling

som jeg siger hvis det var så simpelt at vi med et enkelt lovforslag kunne gøre det ja så tror jeg nok at vi havde fundet hinanden på det problemet har været at når det bliver konkret indeholder

set den politik som jeg synes vi har gennemført med stor succes de sidste to

i modsætning til flere andre ordførere som øjensynligt har haft en vis irritation over at sf har fremsat et

diskuteret tidligere så vil jeg egentlig gerne

for at holde fast i den her

sådan set også ret ideologiske diskussion

hvordan vores finansielle sektor

sikrer borgere virksomheder og samfundshensyn på den bedst mulige måde

er jo sket rigtig meget med vores finansielle sektor gennem de sidste årtier den er jo transformeret grundlæggende gennem en lang række af liberaliseringer og forandringer i ejerstrukturen og det gør at vi står et helt andet sted i dag end vi gjorde for bare tyve år siden

kunne blive liberaliseret nok

nok mange der har et lidt mere nuanceret syn på de ting i dag og derfor er det vigtigt at vi diskuterer hvordan vores finansielle sektor er indrettet

for den finansielle sektor banker og realkredit og forsikringsselskaber

hovednerve i vores økonomi både for virksomheder og for borgere

at kunne låne til et hus eller

samfundet hvor investeres pengene henne investeres de i kul og olie investeres de i sol og vind investeres de i mærkelige finansielle produkter som ikke skaber noget værdi for samfundet eller investeres de i realøkonomien alt det er jo det som vores finansielle sektor handler om bare lige for at anlægge et lidt bredere perspektiv på det her for at vende mig mod det konkrete forslag forslagets hensigt er jo ganske enkelt

til et rimeligt lån

der bor i egne af danmark hvor ejendomsmarkedet ikke har haft samme glohede udvikling som

svært for mennesker at låne til deres bolig fordi realkreditinstitutterne ikke

det er

et markedssvigt altså der har markedet i en periode i hvert fald ikke været i stand til at løse opgaven tilfredsstillende hvad skal vi som folketing gøre når der er et markedssvigt specielt når vi selv herinde er ansvarlige for den liberalisering der er sket hvor markedet har overtaget i den finansielle sektor vi skal selvfølgelig spørge os selv

som sf rejser og har rejst flere gange

der har jo været en udvikling

som det er realkreditinstitutterne i danmark

ganske få år siden drevet efter nonprofit princippet de var drevet efter hvile i sig selv det var kunderne selv der gennem foreninger ejede realkreditinstitutterne man betalte en bidragssats og den bidragssats blev brugt til at dække tab og det var ovenikøbet sådan før i tiden at når obligationsrækken

ja så fik man dem i hænderne igen hvad er det for en situation vi oplever i dag

er at på grund af nogle meget uheldige vedtagelser som

i folketinget for et par årtier siden så har bankerne overtaget realkreditinstitutterne

har hævet bidragssatserne igen og igen taget penge op af lommen på danske boligejere og ikke mindst små virksomheder og sendt dem til aktionærerne i bankerne det er virkeligheden

det bedste var at få reetableret et foreningsejet realkreditinstitut efter de principper vi havde før i tiden det ville være godt for danskerne

det offentlige kan spille en rolle hvis ikke man kan få etableret de her andelsbaserede kan man sige realkreditinstitutter så vi stiller os positive over for

forslag og vi bakker i øvrigt også op om socialdemokratiets hensigtserklæring heroppefra om at få afdækket området bedre og hvis vi kunne blive enige om det i udvalget var

finanskrisen som jo startede i usa skulle skyldes

sandheden er jo den

som stod for over halvdelen af udlånene til amerikanske boligejere var statslige

samtidig med en politik som minder lidt om

her nemlig at alle ligesom skal have ret til et huslån

en del af den amerikanske drøm og derfor skulle staten gå ind og garantere

så den der fortælling om at det ligesom

er ikke rigtig sandheden er den

det danske realkreditsystem har været stabilt også gennem kriserne har lidt meget få tab

et meget mindre liberalt og et meget mindre markedsorienteret realkreditsystem og det gik frygtelig galt så

jeg synes at det system vi har haft i danmark igennem to hundrede år med foreningsejede realkreditinstitutter var et rigtig rigtig godt system og jeg

at man tillod bankerne at overtage de foreningsejede realkreditinstitutter og i øvrigt de facto har forhindret oprettelsen af nye realkreditinstitutter baseret på foreningseje banker er jo vigtig ting i

nogle af os har nogle penge vi gerne vil spare op og de penge skal hen og arbejde

andet sted den funktion er vigtig i et samfund problemet

den liberalisering jeg taler om er jo at bankerne har udviklet sig til nogle gigantiske monstre som

diskutere den amerikanske finanskrise men en af grundene

at man udviklede nogle finansielle produkter i form af de her

forskellige finansielle produkter i et stadig mere uigennemskueligt marked

gennem årtier startende med reagan og thatcher og kopieret herhjemme

fornemmelse af at regeringer er parate til at bakke op hvis det skulle gå galt og man

så får det folk til at være mere uansvarlige

er meget svært

at starte en ny bank i dag er

sidder på markedet kan slippe for konkurrence

lave et nyt produkt på grund af den meget strenge regulering

har herunder også det her med at staten går ind og stiller garantier og det gør den jo lige nu

givet dem de garantier og de fortsætter også

have en relativt risikabel adfærd problemet er jo bare at når bankerne er blevet så store som de er blevet at de faktisk kan vælte vores samfundsøkonomi hvis de krakker

kan vi ikke rigtig gøre andet end at

man burde tage meget mere grundlæggende fat og spørge sig selv

men der er flere spørgsmål der er faktisk to korte bemærkninger yderligere

skæv af at jeg drillede ministeren med ordet statsbanker fordi vi her

i bemærkningerne skriver vi jo at

firs men som ordføreren også selv var inde på er der så store krav til

at komme ind på markedet i dag at en form for hybridmodel også

vi er optagede af det er at få løst

desværre så løb ud i sandet og de blev professionaliseret på en måde hvor folk glemte

at genetablere et demokratisk foreningsdrevet realkreditinstitut

olsen sagde fordi der er kommet rigtig meget regulering på området af de grunde jeg var inde på men

understøtte udviklingen af et nyt foreningsbaseret realkreditsystem snarere

at finde en en statslig løsning jeg har ikke svaret på det jeg tænker meget over det for tiden fordi jeg selv arbejder lidt med med et større udspil

der hvor jeg umiddelbart placerer mig i den debat

ser i tegnefilm som ordføreren

at staten skulle opkøbe

vi så antallet af tvangsauktioner stige heldigvis heldigvis blev det ikke så slemt som man har set det ved tidligere

kriser som for eksempel i firserne også fordi arbejdsløsheden aldrig kom op på det niveau vi så der men

en situation hvor helt almindelige danskere som har passet

skat men som grundet en finanskrise de intet ansvar har for kommer ud i arbejdsløshed og bliver tvunget til at sælge

deres børn ud af skolen og til andre steder ja der mener jeg i den grad at vi som samfund og politikere skal se på hvad vi kan gøre og her kunne en model jo være at man opkøbte ved de her tvangsauktioner så man sikrede at dem der faktisk boede i de her ejendomme kunne blive boende nu som lejere jeg tror ikke

for nogle lidt mere langsigtede lån som ville kunne gøre at det var muligt jeg kan ikke huske

akut krisesituation jeg har ikke forslaget foran mig

sagtens kan give mening i sådan en situation at gå ind med en

dansk folkeparti havde travlt med i den periode hvor man var parat til at hive den ene milliard kroner efter den anden op af danskernes lommer for at sikre bankerne mod konkurs

en hjælpepakke for helt almindelige borgere og boligejere og små virksomheder som kom i klemme på grund af finanskrisen og ja det vil enhedslisten også i to tusind og atten

set det er det der er vores ansvar som folkevalgte

beslutningsforslag vi kan heller ikke støtte

jo skulle være at det er sværere at få et realkreditlån i yderområderne i danmark

er end det er andre steder i danmark og der er bare ikke ret meget som tyder på at

at de lider tab og det tab betales jo til syvende og sidst af andre borgere andre steder i landet så præmissen køber vi

fuldstændig urimeligt at borgere

betaler de højeste ejendomsskatter skulle bidrage til at

på nogle lempeligere vilkår end de selv kan få det synes vi ville være

taler i forvejen om at vi har et udligningssystem i danmark hvor borgerne i de store byer bidrager med fjorten milliard kroner til yderområderne

mindre i skat og stadig væk få den samme offentlige service fra deres kommune som de gør i dag

betaler nogle penge i skat og så bliver skatten skatten brugt til offentligt forbrug af borgere i andre kommuner de får simpelt

kommunal service

skulle sende pengene til andre kommuner

by til land som i forvejen er rigelig stor det finder vi ganske enkelt ikke rimeligt

er der jo en grund til at vi har lavet så åbent et beslutningsforslag så kan man jo melde sig

nogle helt konkrete

det kan kun være fastforrentede lån uden afdragsfrihed og så videre

er jo en sund økonomi men i områder hvor der er et lavt turnover af

have nogle andre belåningsgrænser end firs pct

de jo bare gøre det men det gør de ikke der er ikke noget ønske om det der er ikke nogen efterspørgsel på det er der

du kan sagtens finde folk som mener at de er uretfærdigt behandlet

de har en god økonomi og ikke kan få et realkreditlån det kan du også finde i københavn der der er folk

det er der bare ikke noget der tyder på og erhvervsministeren var selv inde på det i sin tale i starten vi har sådan set nedsat et udvalg der skulle se på det her og de har afleveret deres rapport og som de skriver

i nogle yderområder så jeg tror ikke at forslaget selv hvis man skulle gennemføre det vil hjælpe hjælpe stort på noget som helst

hvis du i forvejen virkelig har en god økonomi

rækken til herre rené gade fra alternativet

om at jeg rent faktisk er rigtig fornuftigt forslag fra sfs

sf har fremsat lignende men

punkt altså netop at få sikret at dem der bor i de økonomisk

jeg har hørt de samme røster som fru lisbeth bech poulsen omkring

for yderområderne og jeg har også hørt borgmestre fra forskellige partier udtale

men uden at komme med den præcise løsning

det her forslag vel vidende at det er meget bredt formuleret altså forslag til

billigere lånemuligheder til bolig og erhverv i yderområder det er jo meget bredt så diskussionen kunne

fordi man gerne vil fremme

løse et problem hvor man så vil have hjælp af ministeriet eller ministeren på det pågældende ressortområde

jeg vil ikke sige så meget mere om det end at vi

virkelig synes at den udstrakte hånd som

fra socialdemokraterne er interessant vi når nok ikke i mål i den her behandling af forslaget med en løsning så

den alternative finansiering der allerede er i gang

ikke falder til jorden fordi det ikke er blevet gjort ordentligt det kan jo være netop med hjælp herindefra at

nogle rammer der gør det muligt at udvikle et produkt der er så attraktivt at det rent faktisk kan konkurrere med markedet så kommer vi ud i noget som er rigtig interessant for os i alternativet

kan rigtig meget godt men vi er meget åbne over for muligheder og services og produkter og initiativer der kan udkonkurrere markedet på områder hvor det ikke

ja til den brede formulering og ja til socialdemokraternes udstrakte hånd

og samtidig siger ordføreren at alternativet

postnumre så

man definerer yderområder på i alternativet

landområder vil ordføreren lige svare på det tak

nævner postnumre fordi det er en ret integreret del af danskernes hverdag at navigere efter postnumre når

bruge der er nogle der kan genkende sig selv i problematikken der er nogle der undrer sig over hvordan man hvis man har mulighed for at investere i at bygge et nyt hus i et

så nærmest inden den sidste mursten er sat op kan

der er nogle fornuftige lånevilkår og der er et marked der efterspørger det ene og det andet her i københavn kan der være nogen der går ind og får en lånemulighed på trods af at de næsten ikke har indkomsterne til det fordi man har

problematik der hedder jamen er det så muligt for et menneske i den ene del af danmark at få den samme mulighed som en i den anden del af danmark hvis man har den samme økonomi

skal tage hånd om så det har ikke at gøre med postnumre

postnumre som det eneste til at beskrive hvad de her yderområder kunne være

støttet et beslutningsforslag som er praktisk umuligt at gennemføre

ligger derude der kunne blive betragtet som yderområder der kan også være en fantastisk parcel med udsigt til ringkøbing fjord der ikke bliver betragtet

det var en voldsom fejl at jeg nævnte ordet postnumre i min tale før i forhold til de andre åbne spørgsmål der ligger i beslutningsforslaget her

hjælpe postnumre yderområder steder hvor det

sf lægger op til at vi skal sikre at det er muligt optage lån også i de områder i danmark hvor det er svært

venstres ordfører herre martin lidegaard

mange tak det er jo svært at have andet

end sympati tilovers for de intentioner der ligger bag forslaget her

sammen klar over at der er steder i danmark hvor det er svært både at sælge sit hus og at købe et hus og at få det

vilkår som man kunne ønske sig men jeg må også sige at vi fra radikal side helt overbeviste om

der er en del praktiske problemer som flere ordførere har været inde på er der nogle statsstøtteregelproblemer hvordan laver man

postnummeret skal det være egnen skal det være

lovgivning hvor man ligesom giver nogle særlige privilegier til én type låntagere så skal man jo være meget præcis

hvor gode intentionerne er

hvor vidtgående skal man gøre det her

godt tænke mig at gribe sagen lidt mere principielt an for hvad er det egentlig udfordringen er her udfordringen er at der er nogle steder i danmark hvor

trådte til i to tusind og et som fuldstændig har skævvredet det danske boligmarked hvis man for fem og tyve år siden købte en bolig i hellerup

i dag mangemillionær hvis man bor i hellerup

kan dårligt komme af med sin bolig på lolland man har gennemført historiske besparelser og centraliseringer

den dag i dag sparer regeringen to procent om året

gymnasier erhvervsskoler ungdomsuddannelser og professionshøjskoler i landdistrikterne og det rammer

unge nok til at kunne opretholde uddannelserne dermed fjerner man livsnerven i landdistrikterne det gør man altså i dag med den ene hånd samtidig med

det er jo årsagen til at det bliver mindre attraktivt at bo i landdistrikterne og

vi skal gøre noget ved det med at lave en symptombehandling hvor man så

ind og lapper på den

løser problemet vi vil hellere koncentrere de politiske kræfter om at gøre danmark til et land hvor det er godt at bo alle steder

det er attraktivt for unge at vokse op og tage en uddannelse

hvor der kan drives virksomhed alle steder og så videre og så

stadfæste en todeling af danmark så vi har ét realkreditmarked for én type danskere og et andet for en anden type danskere så synes jeg at vi

problem ellers må ordføreren rette mig

at udformningen af vores beslutningsforslag ikke var det man synes

en rapport men når man spørger landdistriktsrådet når man spørger en række venstreborgmestre ja selv

at der er problemer og problemerne er ikke ofte virksomhedernes økonomi eller husejernes økonomi

noget der gør det sværere altså for netop at kalkulere med den risiko der kan være altså en lavere

og så videre så

her privilegier i forhold til at komme ind på det her lånemarked som vi har skitseret i bemærkningerne er

allerhelst tage fat om de grundlæggende årsager til at boligmarkedet nogle steder i danmark er så meget i bund som det er

ikke mening at gennemføre sfs forslag så

den person eller det par som ikke kan låne på almindelige vilkår som de gerne ville

skal kunne få det i et

sagde at de grænser man har

hvor hurtigt man forventer et hus kunne blive solgt var lidt længere i de her områder

her mennesker at

købe de her huse og de huse

ikke at kunne få afdragsfrihed og have fastforrentede

kunne låne nogle penge en af de modeller som landdistrikternes fællesråd har

man giver folk der skal bo et eller andet bestemt sted som vi ikke er kommet meget nærmere på hvor skal være

mulighed for selv om almindelige

ønsker

en form for garanti for alligevel at kunne få

måde skal staten ind at tage en risiko som det almindelige

og det er lempeligere

johansson for det konservative folkeparti

tak og tak til sf for endnu en gang at

her beslutningsforslag og rejse debatten om lån til yderområder

det er klart at hvis vi har et ønske om et danmark i en god balance og det har det konservative folkeparti

også nødvendigt at man som privat eller erhvervsdrivende har god adgang til lånemuligheder situationen er blevet meget bedre

jo først og fremmest fordi der er kommet bedre gang i økonomien men det er da vigtigt at vi hele tiden forlanger at

behandler kunderne lige uanset postnummer

de har en interesse i det er det de lever af

det der er deres forretningsområde jeg er godt klar over

at vurdere fra sag til sag for der er forskel fra den ene sag til den anden der er forskel på hvad den alternative anvendelsesmulighed er afhængigt af om man bygger

er afslaget i prisen hvad er de individuelle økonomiske forhold

er den lokale prisdannelse der er stor forskel fra sted til sted og sådan er det jo

realkreditinstitutterne kan tilbyde en lavere belåning som det jo foreslås i bemærkningerne det kan de allerede i dag

er noget privat marked for det

ud fra en risikovurdering

for risikabelt at gøre men i og for sig sig bringer

til at løse de her problemer ud over at det så skulle være staten der skulle tilbyde det som de private ikke vil tilbyde i dag

smitter af på boligmarkedet så man oplever stigende boligpriser og dermed

jo en sund udvikling og det er en udvikling som det konservative

gør og har gjort igennem en lang række initiativer senest her i sidste uge med udflytningen af statslige arbejdspladser vi har også liberaliseret planloven og vi har i dag besluttet nogle afgiftslempelser som styrker turismen som igen giver grobund for flere arbejdspladser i yderområderne vi vil gerne arbejde for at fjerne flere byrder fra erhvervslivet så vi kan få et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv som

med til at understøtte vækst i hele danmark det tror vi på

er den sunde løsning på de finansieringsudfordringer der måtte være så med de bemærkninger

har et hav af fonde man kunne kalde dem statsbanker eller hvad man nu vil som yder

er det fordi man går ind og siger at her er et område som markedet ikke kan

nogle grønne demonstrationsprogrammer og så

hvor mange af den type statslige lånemuligheder der er er

at man går ind og siger at

for en markedsfejl ved at sætte nogle statslige midler på spil for at høste de gevinster der kan være når virksomhederne eksporterer eller vokser sig store

etablerer statslige institutioner de steder hvor markedet

og man må jo sige at i en situation med en lavkonjunktur som vi har været inde i

selvfølgelig som privat udbyder af finansiering som opererer på et kommercielt marked hvor man også

omvendt har vi nu en situation hvor der er

set tilpasser sig den nye situation i det øjeblik det går fremad ser man

netop understøtter den udvikling at vi netop sikrer at vi får skabt vækst i hele danmark og at det er på den måde at vi får understøttet det marked som egentlig viser sig at være velfungerende når bare konjunkturerne

helt sikker ordføreren mener ikke at der er tale om markedsfejl her ordføreren mener ikke at der er et problem med at folk og virksomheder med sund økonomi kan få realkreditlån rundtomkring i landet

til dem som yder de her kreditfaciliteter realkreditudlån

at sikre sin risikoportefølje og derfor skal vi være meget påpasselige med at sige at vi

er de bedste til at vurdere om det var det rigtige at gøre i forhold til den samlede risikoportefølje

så går vi videre til ordføreren for forslagsstillerne og det er fru lisbeth bech poulsen fra

forslag og grunden til at vi har fremsat det

for ty til dyre banklån eller pantebreve eller simpelt hen

muligheden for at kunne købe eller sælge og det kan få store konsekvenser for den enkelte og

der var en god forretning og der var grobund for det og så kom der lån til den her købmand selvfølgelig skal man ikke basere lovgivning på anekdoter

en af de største koncerner i danmark som kom hen til

efter et debatmøde og sagde at han

havde så lånte man ikke ud hertil og han skulle faktisk ned og give en håndværker et afslag i dag selv om der

hvis vi skal

skal udviklingen vise sig i hele landet

hvor der er problemer i dag hvis det bliver umuligt at bosætte sig eller drive erhverv andre steder end i de større byer

ender vi med et danmark der knækker over

i modsætning til de andre gange hvor vi har været meget meget specifikke og sagt at det er den her model vi kan tage i forhold til at sikre realkredit det behøver ikke at være statsligt det kan være private midler men er skabe en ramme for at sikre at man kan få realkreditlån hvis man har en sund økonomi i hele landet den gik ikke rigtig fire gange så

opfordrer vi regeringen til at sætte sig ned og komme med et forslag

vi kan løse det her problem

en model kunne se ud for eksempel kunne man

større tabsrisici her forestille sig at det her realkreditinstitut skulle have nogle andre

og at man kun kunne låne op til for eksempel tres eller halvfjerds procent

skal definere hvad der er yderområder hvad

der er kortere liggetider og hvor

blevet markant mere værd jeg synes vi

en fælles forståelse af at det her

forslag der kunne være og få afklaret om

ærgret mig i forhold til df

energi på at latterliggøre et forslag

som adskillige borgerlige borgmestre synes er en nødvendighed og som landdistrikternes fællesråd

kan man jo begynde at tænke i løsningsforslag

for socialdemokratiets håndsrækning i forhold til at vi kigger på hele det her område

liberale ideologisk vi må ikke røre ved markedet der er ikke markedsfejl vi skal ikke blande os som jeg har

synes jeg at det er interessant at man kan have

markedsmodningsfonden og

hvor vi sikrer at nogle af dem der ikke kan få

ikke med en hjælpende hånd når der er markedsfejl når der ikke er interesse i at låne ud

det er rigtigt at økonomien er blevet bedre

for regeringens udflytning af statslige arbejdspladser men det er jo

kæmpestor indsats for at sikre at folk skal kunne bo og arbejde i hele landet og

det kunne lige så godt være private midler men vi synes

også der hvor liggetiderne for eksempel er relativt lange

man købe og sælge boliger hvis man har økonomien til det så vil jeg

specifikt enhedslisten og alternativet for opbakningen til

staten som skulle træde til med de her

i det omfang instituttet ikke kan finansieres fuldt ud med private midler skal staten træde til med indskudskapital er det ikke statslig kapital

fået det forkerte ben ud af sengen i dag jeg synes virkelig at det er en ukonstruktiv måde at diskutere på og det bliver ved

det jeg sagde var at realkreditinstituttet

men der findes masser af selskabsmodeller eller fonde

statslig model men hvor man alligevel bidrager jeg ved ikke rigtig hvorfor herre hans kristian skibby er ude på at finde hår i suppen om det er fordi han i virkeligheden ikke er glad for at skulle være så negativ over for et beslutningsforslag der handler om at hjælpe folk og små virksomheder i landdistrikterne

vælgere en anden forventning til partiet jeg ved

ukonstruktiv debat

det forkerte ben ud af sengen jeg har mig bekendt fået begge ben ud af sengen kan

inde på at det ikke var statslige midler

eller for sent op eller skævt op og jeg ved ikke hvad

at det skulle være et statsligt realkreditinstitut så sagde jeg nej det skal

men hvis der ikke er tilstrækkelige midler kan der komme et statsligt indskud

da der ikke er flere der har bedt om ordet

forhandlingen sluttet jeg foreslår at

henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget

nogen der gør indsigelse så betragter jeg det som vedtaget

loft ved kviklån på femten procent over diskontoen formålet er at beskytte udsatte forbrugere mod at optage dyre forbrugslån desuden vurderer forslagsstillerne at den indførte

otte og fyrre timersbetænkningsperiode ikke virker

der er flere indikationer på at der er tale om et marked hvor flere forbrugere kommer i vanskeligheder

gentagne forbrugslån

betalinger og der er mange der efterfølgende fortryder at de optog lånet dertil kommer at forbrugerne typisk ikke overvejer andre alternativer end det forholdsvis dyre forbrugslån de optager jeg er enig i at der er behov for en veldoseret forbrugerbeskyttelse

det er derfor betænkningsperioden blev indført i starten af

men jeg mener at et decideret prisloft såsom et åop loft er for indgribende et skridt et åop loft på femten procent vil betyde at nogle personer helt mister

for at få lån selv om de jo står med et akut lånebehov

reelt skal ramme

være tale om en meget indgribende regulering af de mange for at beskytte de få det afgørende er at forbrugerne får tid til at tænke sig om når de optager hurtige forbrugslån jeg vil gerne have at forbrugerne bruger betænkningsperioden til at agere som aktive forbrugere og afsøge markedet for de bedste

frem for et åop loft er at foretrække betænkningsperioden blev indført med det formål at give forbrugerne en ekstra chance til at tænke sig om nu ser det dog ud til at reglerne kun omfatter en meget lille del af markedet

og det betyder at disse lån ikke er omfattet af betænkningsperioden

vi ikke lukker markedet fuldstændigt for de mange låntagere som har brug for de lån

sikrer en fornuftig forbrugerbeskyttelse mit svar

jeg har bedt konkurrence og forbrugerstyrelsen om at undersøge udviklingen på markedet siden indførelsen af betænkningsperioden

tilpasning af betænkningsperioden ligesom den vil vise hvilke muligheder der er for at gøre betænkningsperioden mere effektiv regeringen kan således ikke støtte

ikke overraskende men jeg vil alligevel høre om

på lån hvor der er en åop

hvad

modtagelig for gode argumenter og jeg kan også altid lokkes til gode politiske aftaler men det er jo hele princippet om at hvis man

nærme sig det loft og så bliver det markedsprisen og så sætter man jo markedet ud af kraft

jeg gerne vil kigge på og også meget gerne vil tale med

er at gøre betænkningsperioden mere effektiv

ikke nogen tvivl om at det vi har set

for nogle forbrugere i hvert fald det synes jeg vi skal kigge på når konkurrence

hvis loftet i dag er tre tusind procent for det lån som jeg har fundet og som

bakker forbrugerrådet

at ministeren bare er principielt uenig i at lave nogen former

kigger på lofter og det er også i andre henseender er at loftet bliver normen og

der ikke noget marked mere

og hvor er markedet og hvor er konkurrencen så henne så det er det vigtigste argument jeg synes man har

det andet er at

er nogle forbrugere som har brug for det lån

hvis de får en lejlighed det kan være de har brug for at købe noget til børnene det kan være der

betænkningstiden så man har et overblik over hvad

betaler for det her hvad alternativet er til at tage den her type kviklån i forhold til en anden type lån

vil jeg gerne værne om betænkningsperioden så man som forbruger får

der

et faktuelt spørgsmål til ministeren kan ministeren bekræfte at det ville være lovligt at indføre et sådant loft at det ville være i strid med dansk eller eller europæisk lovgivning og kan ministeren

sådan loft findes i en række andre medlemslande af eu

men det vil jeg selvfølgelig skulle

at forbyde den meget offensive reklamevirksomhed

det er blevet sammenlignet med det forbud vi har mod tobaksreklamer fordi det her sådan set er et lige så skadeligt produkt som tobak hvordan vil ministeren stille sig til sådan

har brug for jeg nævnte før at det

kan leve et normalt liv i sit hjem og der kan

de penge og der kan et såkaldt kviklån jo så være en mulighed men det vigtige er så at man har mulighed for at tænke sig om så derfor er det fokus

og når vi gerne vil lægge et loft over

på for eksempel tre tusind altså det vil vi

bakker op om det her fordi det er

der skal være med til at beskytte forbrugere men sarte sjæle i særdeleshed mod at rode sig ind i nogle af lån som de potentielt ikke kan betale tilbage

det der kan ske med lofter er at så vil alle sætte sætte åop efter det loft man nu satte

at fordi vi laver et loft på femten så vil alle

tror ministeren rent faktisk at alle ville gøre det

inden for branchen eller med lofter i det hele taget kan ministeren nævne nogle steder hvor man har lavet nogle lofter og hvor man så kan se at det blev tilfældet

traditionen at man søger hen imod hvor loftet er fordi det jo

udfordringen i det er at hvis man for eksempel havde det på de

ville det helt sikkert betyde at nogle af dem som har brug for et

det vil der være en anden form for kreditvurdering af dem det er

helt surrealistisk

men der må man jo også godt selv slå sin hjerne til

ministeren siger at de har brug for de lån altså at der er nogle folk der har brug for de lån ja de har brug for lån og de har brug for økonomisk hjælp men de har vel ikke brug for et lån der nødvendigvis har en åop

en mere stabil økonomi i fremtiden så har har vi ikke en forpligtelse til at sikre at familier der er så desperate at de

at ministeren snakker om kreditvurderinger tror ministeren at det vil ændre

eller banker vil lave hvis man ændrede fra hundrede procent i åop til femten

det

vi ikke lukker markedet fuldstændig

samtidig sikrer en fornuftig forbrugerbeskyttelse

vilde vesten forstået på den måde at man

men hvis man har en betænkningstid på

kan få det billigst mulige produkt for der er altså familier som har brug for det produkt i en kortere periode hvis de skal

noget til deres køkken eller i det hele taget hjælpe

spørgsmål så vi siger tak til ministeren og går over til ordførerrækken den første ordfører er herre thomas jensen socialdemokratiet

forbrugerordfører fremføre talen i dag og jeg skal sige til mine kollegaer at man også

at stille spørgsmål til mig tak til sf for at fremsætte det her beslutningsforslag socialdemokraterne er enige i at der er tale om et kviklånsmarked som virker helt uoverskueligt når det gælder låntagernes overblik over de årlige omkostninger det lyder fristende når man kan låne i en fart til lige det man har lyst til og mange lader sig lokke til impulsive og

låneoptag men pengene skal jo betales tilbage i løbet af kort tid og med en rente og en række omkostninger som kan sætte låntageren i en uoverskuelig situation med en gældsætning som desværre har vist sig at være meget meget svær at komme ud af for alt for mange danskere

derfor enige med sf i at der bør gribes ind

her fra folketingets side et loft over åop

er et af de redskaber der kan anvendes så langt er vi enige vi

også at at et loft

er et effektivt redskab til at beskytte forbrugerne

tænk understreger imidlertid at loftet ikke

spørgsmål om hvor loftet skal ligge

skal på den ene side ikke være så højt at firmaernes nuværende praksis bare fortsætter uændret det vil sige udlån med lemfældig kreditvurdering på den anden side skal loftet heller ikke være så lavt at virksomheder ikke kan drive en og jeg mener altså

side lægge op til at der også tages fat på en række andre områder der spiller en

stor rolle for kviklån for et år siden vedtog folketinget som det også blev

en lovændring der skulle sikre borgere der ønskede at optage et kviklån først kunne få udbetalt lånet efter otte og fyrre

jo for at hjælpe de svage sjæle til at tænke sig om og genoverveje nøje om det virkelig var

lovindgrebet var at få stoppet de impulsive kviklån men

det har så desværre vist sig at en række udlånsvirksomheder omgår loven ved

dermed kan de udbetale pengene med det samme

se hvordan vi kan gribe ind over for den her kreativitet vi har set i markedet problemet med at udlånsvirksomheder ikke kender til hvor mange lån en låntager allerede har skal vi også kunne løse synes vi fra

det er ofte svage borgere der søger kviklån det er borgere der ikke har overblik over egen økonomisk situation det er borgere presset af gæld og det er borgere der er styret af deres lyst til at købe nye ting

sikrer at man ikke kan optage et ubegrænset antal kviklån alene fordi udlånsvirksomhederne ikke kan se hvor man i øvrigt har optaget lån og hvor stor ens gæld reelt er der er det der hedder kreditstatus som er et system der virker godt her registreres bevilgede lån og her er der overblik over en persons gæld problemet er dog at

system som udlånsvirksomheder skal være tilsluttet men noget de kan være tilsluttet og det er langtfra alle vi bliver nødt til her fra folketingets side at sikre en obligatorisk tilmelding

system der gør at udlånsvirksomheder kan se hvor stor en gæld

tilstrækkeligt kun at regulere åop omkostninger

bakker op om grundtankerne i forslaget men vi mener at vi langt mere grundlæggende skal have fat i ondets rod

helt klare og sikre regler for både borgere og udlånsvirksomheder og derfor støtter

hilse fra det radikale venstres ordfører som

den lovbehandling vi havde før er blevet kaldt til forhandlinger i

jeg er oprigtigt overrasket over at socialdemokraterne ikke støtter

er og bruger anledningen i dag til det

noget der kan være et delelement af noget

bredere vi skal gøre på det område her vi har jo set en voldsom udvikling på det her

at forslagsstilleren selv siger at det er vokset eksplosivt fra

det ethundrede og seksogtredivetusind lån i to tusind og fjorten

kr og det er jo en voldsom udvikling i forhold til det vi så bare fire fem år tidligere derfor

er der nok behov for at sætte lidt bredere ind og ikke kun se på

at børn og unge har en bedre forståelse

de ting der står med småt

at kunne få en grænse ind hvor man kan sige

og de eksempler vi har set på tre tusind procent

ude i samfundet udvikler sig

det her marked og der er nogle adfærdsmønstre som gør at vi synes at vi måske skal slå

så kan vi måske på et tidspunkt hvis regeringen vil være

lave en samlet pakke sådan at vi sikrer at vi i fællesskab herindefra

folketingsvalg jeg synes at det vil være det bedste hvis vi kan vedtage sådan en lovgivning så både borgere og virksomheder ved hvad de har at forholde sig til uanset hvad flertallet er på christiansborg

udvikler sig og jeg er også lidt overrasket over ordførerens indstilling

da jeg foreslog det her i pressen maj to tusind og sytten var

fra socialdemokratiet i hvert fald ifølge tv

med til at beskytte forbrugerne når jeg tror det

både holland og tyskland og flere af de andre europæiske lande hvor man har indført

har sagt

her artikler at man kan se at det har lagt en dæmper på markedet altså kviklånsmarkedet hvorimod der i danmark er sket en opblomstring hvad tænker ordføreren egentlig om at det loft som socialdemokratiet tidligere

en dæmper på kviklånsmarkedet i andre lande

med min kollega og forbrugerordfører fru karin gaardsted inden jeg skulle

og spurgte om hun havde været ude at tilkendegive at vi

en snak med journalisten om hvordan søren det kan være opstået men i hvert fald

i min ordførertale kan det her med

det her med otte og fyrre timersreglen jo er noget der er blevet omgået ved at der har været en kreativitet i markedet derfor synes jeg at vi

sætte os ned og se på om vi kan lave en samlet aftale på det her område det synes jeg ville være bedst for borgerne forbrugerne og for virksomhederne sådan at de ved hvad de har at forholde sig til

i hvert fald sige at jeg kommer fra så pragmatisk et parti at at når vi kan få bare lidt af vores politik igennem

plejer vi at stemme for også selv om vi gerne ville have mere så derfor undrer det mig lidt at man så ikke stemmer for det her hvis man faktisk

så vil jeg bare høre når det nu ikke kan stå alene eller hvis man skal se det

hvad skal der så til altså hvad er det der mangler for at socialdemokratiet kan bakke op om

for eksempel det her med at låneudbyderne

at vi skal få hegnet den der otte og fyrre timersregel ind på en

at man ikke kan omgå den jeg hører også fra ministeren i talen at det er det ministeren er ved at få undersøgt

i noget konkret viden også kan lave en forbedret lovgivning

område vi synes at det er svage mennesker der bliver udnyttet af nogle ågerkarle og

her kviklånsmarkedslovgivning sådan at vi ikke

godt at ordføreren er vikar

hvis man virkelig synes det er et problem og jeg kan høre ordføreren synes at

er tale om ågervirksomhed altså hver eneste dag

er der fremsat et forslag og så siger man at det

der indeholder endnu flere ting kan vi så forvente at ordførerens parti prompte

at gøre noget ved det her eller er det bare for

være helt ærlig en gratis omgang fra talerstolen i dag altså vil der blive taget

eller til selvstændigt at fremsætte et beslutningsforslag hernede eventuelt i samarbejde med andre partier der er enige i at det her er et problem for at gøre noget ved det for

ellers virker det besynderligt at man siger man har et problem men

sagt at ministeren er ved at indhente information om hvad der sker på det her marked blandt andet i

så den evigt pragmatiske socialdemokrat her vil selvfølgelig

går ud på det her marked og

at man vil kigge på det her med tidsperspektivet altså at

der skal være den her betænkningstid men mener ordføreren at det

måske kan stille krav til udlånerne om at de skal orientere sig i når de får en låneansøgning

at man har omgået det ved at

som en kassekredit det synes jeg også at vi i samme moment skal

om der er styr på kreditten

god anledning til at vi får drøftet det her i dag

et loft over hvad renten må være på udlån af penge i danmark og det kan dansk folkeparti ikke at låne penge ud er ikke en offentlig opgave det der er en offentlig opgave

lovgivning som naturligvis

ret tit men det kræver selvfølgelig også at der er nogle der rejser sagerne også når man synes at

ankenævnet for finansieringsselskaber

urimelige vilkår og blandt andet også for det der tangerer åger for vi er selvfølgelig

i at ingen skal kunne se frem til

tre tusind for et lån det er i

det som sf foreslår

ikke er den rigtige medicin vi

lån til folk der er registreret i rki eller i andre institutter af

vil til at skærpe kreditaftalelovens bestemmelser med henblik på at sikre at den otte og fyrre timersbestemmelse som vi jo indførte for

også kommer til at virke absolut efter hensigten da intentionen

imellem de forskellige institutter og virksomheder som

med til at sikre at ankenævnet for finansieringsselskaber

de bliver

bliver bekendt med at der faktisk findes et ankenævn for

hvis man mener at man bliver udsat for åger

mener vi er langt langt vigtigere

i udlånsrente for

loft på femten procent over diskontoen ja så vil det efter

bedriver de her typer udlån på kviklånsmarkedet

diktere hvad renten må være på kviklån billån boliglån på realkreditlån eller alle mulige andre typer lån det er en privat opgave at låne penge ud det er som jeg sagde

starten ikke en offentlig opgave at låne penge ud det vi skal sikre og tilvejebringe er at lovgivningen er korrekt og rimelig

vi opgiver at låne penge ud når vi har et hav af

til virksomheder af mange gode årsager undskyld det skulle ud

var inde på nogle ting vi vi kunne gøre

skal være hvad rentesatsen skal være så

fem og halvfjerds i straffeloven har en strafferetlig bestemmelse

ulovliggør åger

selvfølgelig så sikre at den bliver taget i anvendelse

at det ikke er sjovt ordføreren nævner at det skulle

at vi har markedsmodningsfonde i danmark og at vi har vækstfonden og dansk vækstkapital og alt muligt andet nu synes jeg

markedsmodningsfonde og vækstkaution og vækstlån og så videre har jo understøttet danmark gennem de sidste ti år

ønsker at forsvare og bevare danske arbejdspladser

offensiv investering som jo også har vist sig at være økonomisk bæredygtig

tage penge ud af vækstfonden og generere over til blandt andet andre opgaver som jeg så godt ved at sf ikke er enige med os andre i men det er altså nogle steder hvor man låner penge ud eller investerer offensivt for at skabe arbejdspladser og beskæftigelse i danmark man får ikke så mange arbejdspladser og beskæftigelse ud af

seksten gode områder hvor vi har fonde

spekulere i at folk ikke kan betale tilbage er

at tjene penge på

i sit spørgsmål til undertegnede

markedsmodningsfonden vækstfonden og alt det og så bagefter siger at

nævner man det så fra sfs side det forstår jeg simpelt hen ikke jeg kan da sagtens bekræfte at gebyrindtægterne fra misligholdte lån og så videre udgør en betragtelig indtægt for finansieringsinstitutter i danmark

det er er almindelig viden tror jeg for de fleste

er ordførere inden for for finansiering

forsikring og så videre så det kan jeg da roligt bekræfte

de private kreditvirksomheder fordi vi har fået en branche inden for den finansielle sektor som lever af

så de kommer til at betale meget mere for deres lån end hvad der er rimeligt som opererer med at de har store tab men bare de får fat

mennesker og får dem til at betale renter og renters rente op til tre tusind

eller burde man måske tænke lidt på på den anden ende altså på befolkningen som er

ønsker til et frit udlånsmarked ja til forbud mod udlån til folk der står i rki ja

otte og fyrre timersreglen skal håndhæves ja til sikring af bedre registeradgang for lånevirksomhederne ja til forbedrede kreditvurderinger ja til at styrke ankenævnet for finansieringsselskaber

at dansk folkeparti har nogle ting man gerne vil gøre problemet med de her ting er jo at det alt sammen er

borger som tager et af de her lån første gang

små ting som vil gøre noget ved hjørnerne man har prøvet

er forsøgt og de her ågerkarlevirksomheder

og regulerer sig uden om det der og så tilbyder de de samme typer produkter er det ikke på tide at vi tager

at gennemføre i forhold til det her

hvis jeg skal det kreditadvarsler i cpr systemet

er mange mennesker som også på den måde kommer i klemme fordi de bliver fristet af de her lån så

kreditadvarselstilbud hvor man bliver registreret i cpr systemet vi har også diskussionen omkring gældslofter

der er på markedet jeg tror vi alle sammen er optaget af

i to tusind og seksten tog initiativ til at indføre en

for kortfristede forbrugslån på minimum otte og fyrre timer forslaget trådte i kraft

og har siden da fungeret som en regel der skal forhindre forbrugerne i at tage et kviklån uden at tænke sig grundigt om det var altså et initiativ for at nedbringe antallet af forbrugere

som kommer i problemer fordi de agerer hurtigt og måske knap så velovervejet dertil

forbrugerombudsmanden aftalt retningslinjer

maj måned sidste år netop med henblik på at sikre at der ligger en mere reel vurdering

den enkelte låntagers kreditværdighed bag et lån

set enige i at det er vigtigt at vi holder øje med de problemer som nogle borgere er kommet i når det gælder kviklån men samtidig

har adgang til et andet lånemarked end det man alene kender fra pengeinstitutter

konkret om at lægge et loft over de årlige omkostninger i procent

problemer som blevet nævnt det er et stort indgreb i et frit marked med fri

også tidligere nævnt altid en risiko for at det når man lægger et et loft over priserne i det her tilfælde

svække konkurrencen og det kan føre til at det bliver et

de facto niveau der kommer til at

sætter konkurrencen ud af spil

det er måske ikke særlig hensigtsmæssigt det har nemlig også den konsekvens at det kan betyde at der er visse personer som reelt bliver udelukket fra at låne penge på det her marked idet prisen på lånet

kan afspejle sig i den risiko som

blive lagt til grund i forhold til den økonomiske situation

hvis ikke man kan få dækket sin risiko

yde et lån og så er der jo en risiko for at

noget mere gråt marked og jeg tror bestemt ikke der er nogen der har interesse i

meget mere uhensigtsmæssige steder se vi synes fra venstres side at betænkningstiden på otte og fyrre timer som vi indførte

de lån eksisterer stort set ikke og det er måske egentlig det der er er værd at skrive sig bag øret her altså at når vi har lavet en type regulering

man så kan agere på det marked uden at være omfattet af den regulering

ikke sige at de virksomheder der er

har omgået loven men de har muligvis tilpasset sig loven og lavet nye produkter som ikke

hurtig kassekredit som ikke var omfattet af reglerne nej det var

sikre at folk havde tid til at tænke sig om undersøge markedet finde ud af om det nu var den mest hensigtsmæssige måde man lånte pengene på

ministeren siger at det det er noget man kigger på

kan sikre at intentionerne bag betænkningstiden

opfinder nye produkter som reelt betyder at betænkningstiden ikke har nogen effekt så

en lang række yderligere argumenter som tiden ikke tillader

hvis man gik den her vej men i

at de to største udbydere

for omkring firs procent af det samlede udlån og så videre

skal den så udbygges

huske at læse det med med småt

man som forbruger kan få et meget simpelt overblik over

kaldt for renter noget for gebyrer og noget for alt muligt andet

et samlet begreb det synes jeg er

set er noget vi generelt arbejder for og det vil også være attraktivt på det her felt man kan sige

fremmende for at der kommer flere aktører ind og

som kviklån er for at sikre at de

jo helt absurd at man står med professionelle gældsrådgivere folk

på det sorte marked

ikke et tegn på at der er noget der er galt og

enig i at otte og fyrre timersreglen

for at der er en bred vifte af finansielle muligheder

jeg nævnte det med et ureguleret marked er at det værste der kan ske er at vi får lavet regler så det ikke er

altså årlige omkostninger i procent men åof altså årlige omkostninger i fingerled

og den konference vi var til

et lån på fyrretusind kr som jeg skylder til nogle folk der løber rundt i nogle lidt tunge jakker

store bogstaver på ryggen men derfor handler det jo om at vi skal sørge for at der er en gennemsigtighed en ordentlig konkurrence forbrugerne træffer et oplyst valg og et velovervejet valg og derfor

klar til at se på hvordan intentionerne bag otte og fyrre timersbetænkningstiden

kan udmøntes i forhold til de nye lånetyper der er kommet således at der kommer den velovervejethed hos forbrugerne det tror

loft over de årlige omkostninger eller prisen kan vi bare kalde det på et

det eller var blevet spurgt om vi ville være medforslagsstillere

med en voksende gæld

rammer benhårdt socialt udsatte mennesker det er jo ikke oppe nord for københavn folk tager kviklån de skal nok få et godt lavtforrentet lån nede i den lokale

ikke kan overskue deres økonomiske situation

de her problemer

bygger på at nogle kommer i vanskeligheder den bygger på at man godt kan tåle nogle tab fordi der er andre der kommer til at betale renter og renters

se hvis man kigger på de tal som fremgår af forslagets bemærkninger altså hvor mange det er der faktisk kommer i betalingsvanskeligheder

det er en ågervirksomhed og jeg kan næsten ikke komme på en mere usympatisk forretningsmodel og virksomhed end det her i hvert fald ikke på det lovlige marked så skal vi ud at snakke narkohandel og andre ting at tjene på folks sociale udsathed

deres problemer og sætte dem i en umulig gældssituation

når man så fra politisk hold forsøger

det første de her virksomheder gør for at kvittere for for det hensyn til

at omgå reglerne og bare tilbyde nogle nye lån som sætter endnu flere mennesker i problemer alene derfor

i danmark

været bragt i spil er er dårlige

ministerens argument om at hvis man lægger et loft vil alle lægge sig dér

ikke vil være tilfældet så er der det her med at vi sender folk ud

kunne få lån eller de

forhåbentlig har nogle myndigheder som griber ind over for den slags

ikke være ved at tilbyde et andet elendigt produkt som bringer folk i vanskeligheder at vi bekæmper rockerkriminalitet og

ågervirksomhed så grundlæggende synes jeg det er et helt igennem godt forslag og jeg synes det er rigtig fint at

er kommet nogle andre ting på bordet både i forhold til

strammet reglerne i

til betænkningstiden og også en række af de forslag som dfs ordfører bragte på bane så må man også bare

komme med et beslutningsforslag eller som parlamentarisk grundlag kræve at regeringen indkalder til forhandlinger om det her

andre gode ideer til hvad man kunne gøre

der synes jeg bare at vi måske og det gælder sgu sikkert

men det forpligter

vi kan ikke støtte det her beslutningsforslag det kommer måske ikke som en stor overraskelse for beslutningsforslagsstillerne men det kan vi altså ikke

prisen på at og prisen afspejler blandt andet risikoen ved at låne pengene ud og det er vores

grundlæggende overbevisning at det er en dum idé for politikere

blande sig i prisdannelsen på markedet jeg kan ikke rigtig komme med eksempler på

som ikke betaler

men det gør omkring halvfems procent faktisk halvfems procent af dem der låner penge betale pengene tilbage skal vi så gå ind og lave lovgivning ud fra dem det lille mindretal som ikke kan finde ud af at overholde de aftaler de har indgået det mener jeg faktisk

helt principiel ting at lovgivning ikke altid skal tage hensyn til laveste fællesnævner men sådan set bør tage hensyn til det store flertal

rent faktisk godt kan finde ud af at overholde de aftaler de har indgået

det er også sådan lidt pudsigt at sf vælger femten procent

overtrækker din kassekredit betaler du meget meget mere end femten procent

vil sf så også sætte prisloft over

man overtrækker sin konto det er jo et godt spørgsmål man skal naturligvis altid tænke sig om når man låner penge

huske en sommerferie da jeg var ung hvor jeg tog på en spontan rejse

jo så betale tilbage og jeg lærte en vigtig lektie og sådan er det jo med os mennesker vi kan begå fejl men det der også kendetegner mennesker

vi også kan lære af vores fejl og jeg synes sådan set ikke vi skal have et samfund hvor man ikke

dem lærer vi sådan set også af men igen for langt de fleste mennesker

at de kan få et hurtigt lån og de betaler også lånet tilbage igen og så skal vi huske på at det jo er et enormt privilegium at vi lever i et samfund hvor det er muligt at låne penge det er en af kilderne til vores velstand mange mennesker rundtomkring i verden bor i lande hvor de ikke har adgang til kredit og det er endnu værre end at skulle betale renter på lån som man

tager så vi kan ikke støtte det her

at holde priserne nede

at to udbydere sidder på firs procent af markedet der også generelt er kendetegnet ved ret få spillere

ikke kan betale tilbage rettidigt

penge ud tjener man jo penge på at at pengene bliver betalt tilbage med renter altså den dårligste forretning man overhovedet kunne lave var at låne penge ud og ingen betalte pengene tilbage så dem der låner penge ud har jo en interesse i at pengene bliver holdt tilbage ligesom

fint jeg tror at de samme virksomheder måske kunne tjene endnu flere penge

så ville de jo kunne sætte renten ned på deres lån så jeg tror at det er noget virksomhederne selv er meget opmærksomme på

vil betale dem tilbage så er det ikke noget der på sigt gavner deres forretning

er en integreret del af en forretningsmodel blandt nogle af de her spillere

strafgebyrerne så højt og fravælger hvad skal jeg sige relativt sund fornuft i forhold til hvem man tilbyder lån

det kun er et økonomisk gode at der er en vis procentdel som ikke kan betale tilbage og

fordi risikoen

sætte renten op det er sådan at at andre

prøv at se hvad det koster at overtrække

egen konto det er dyrt der er strafgebyrer og så videre

er måske en af de ting som jeg synes kunne være meget fornuftigt

når jeg tager et lån det synes jeg er godt gennemsigtighed i markedet er godt

men jeg er ret overbevist om

muligheden for at yde lån altså efterspørgslen på lån

regulering som der foreslås her tror jeg ikke

altså at de her lån bare vil flytte et andet sted hen tror

et marked for den her type lån

de er blevet tilbudt mange af de her mennesker siger efterfølgende at de fortryder at de har taget et lån det er ikke lån man bare kunne være gået ned at tage i banker det er typisk impulslån det er altså en ny type af udlånsvirksomhed så hvis man fik reguleret og lukket ned for det her

det man skal her er at man skal afveje konsekvenserne for

ordføreren at det er et mindretal

derfor skal tage hensyn til flertallet men ifølge

at man spekulerer i at folk kommer galt af sted

det synes jeg

at de tal som herre pelle dragsted læser op nu er de rigtige jeg har nogle andre tal og de er muligvis forkerte men der er altså en mindre andel af dem der tager kviklån

lånene men

fejl jeg har selv begået masser af fejl købt ting jeg ikke havde brug for og så videre

fristelser og jeg mener sådan set ikke at det er vores opgave

fristelser der skal være derude og hvad for nogle der ikke skal være

et flertal godt kan finde ud af at betale lånene tilbage og nogle måske endda fortryder det bagefter så gør de det nok ikke igen

synes jeg det skal være fordi vi mennesker altså har en en helt unik evne til at lære af de fejl som vi

er godt at vi har et samfund der er indrettet på den måde og jeg mener ikke

at fjerne enhver fristelse derude som vi ikke selv mener borgerne skal skal

man vil så igen langt de fleste kviklån har altså en

som er sammenlignelig med den du har i en almindelig bank hvis du

overtrækker din konto der synes alle jeg

at det er helt i orden at der naturligvis er en højere rente

den højere rente afspejler jo den risiko der er for banken og hvis banken taber pengene jamen så er der andre der skal

var det måske også fornuftigt at få ryddet skurkene fra

altså nu har vi hørt eksempler på på lån med

på over tre tusind måske var det så fint at sige at de

skal fjerne alle fristelser heldigvis er der mange

men men den her type fristelse er jo altså en fristelse som har nogle meget meget negative konsekvenser og som rammer skævt nu ved jeg godt at liberal

er så optaget af klasseskel og sociale forskelle men men problemet her er jo at det er mennesker som er dårligt stillet som havner i de her problemer

her og derfor synes jeg det er let nok at sige at det kan folk bare selv vælge men det er jo folk som er ude på det yderste i mange tilfælde og som tager

er man i en dårlig situation

i en dårlig situation fordi man bliver ved med at tage dårlige valg og for eksempel låner penge man ikke har råd til at låne ja altså

folk begår fejl og der er nogle der begår flere fejl end andre og

ved med at begå fejl og så ender

det kan vi ikke rigtig forhindre

det tror jeg simpelt hen dybest set ikke

og jeg mener heller ikke vi skal jeg konstaterer bare at uanset om det er mine tal

herre pelle dragsteds tal der er de rigtige så er det sådan at langt størstedelen betaler lånene tilbage

man må dog formode at det

man ikke indgår frivillige aftaler med andre

om at låne penge hvis ikke sådan at man har en fordel ved at gøre det og så er der måske nogen der fortryder at de gjorde det

er det så skal man lade være med at gøre det en anden gang men der er nogle og mange og de fleste

for ingen tvivl om at jeg står og får lidt ridser i hjertet som iværksætter og kommerciel erhvervsdrivende når jeg vil være med til at sætte lofter over

rentesats som virksomheder i bund og grund selv skulle

man finder ud af at der måske er en grund til at der skal reguleres

noget der burde ligge ude i det private

ti procent eller tyve procent det helt store problem er at det er samfundsskadeligt i den sidste ende er det jo samfundsskadeligt hvis vi laver services hvis vi laver virksomheder der faktisk undergraver det samfund som vi

vil sluttelig i nogle tilfælde heldigvis få som det også

pointeret af flere ordførere blive helt undergravende i og med at der er mennesker eksistenser

lander i en situation de ikke selv kan grave sig op fra

købe det ene og det andet ringe rundt til folk coache folk i hvordan man skal sælge det ene og det andet og det

salgstricks eller gode tilbud

når man indretter tilbud som det her

den værste tiendedel af det vi taler om i dag altså dem

er lagt op til at folk ikke skal kunne betale

så tåbeligt et valg som det her det er dem der er allermest pressede det er dem der ikke har andre muligheder og så indsamler man data via forskellige virksomheder der kan have nok så godt et sigte både med

virksomheder der simpelt hen lever af at levere de her data således at man kan tilbyde produkter der ender med

ellers låne det ved jeg heller ikke men måske er det ikke det rigtige sted at låne

vi muligvis giver dem lov til

skal være noget højere det vil jeg ikke

at bankrådgiveren måske lige ringer og siger hov du har overtrukket skal jeg lige føre lidt over jeg har da i hvert fald personligt oplevet

for at folk ikke skal betale det er derfor vi andre kan en sofa

noget problem i at man kører sit betalingskort

i betalingsservice således at det hele bare kører så betaler du

og du betaler ingen afgifter hvis du ellers er blevet målt økonomisk ansvarlig til at låne til det

er jo netop dem der ikke kan dem der ikke får leveret anden betaling tredje betaling fjerde betaling

jeg er ikke ude efter og det er vi heller ikke i alternativet at vi skal

må godt sælge produkter der måske ikke gør det enkelte individ bedre eller gladere men hvis det er direkte undergravende for eksistenser mennesker der

vi skal se på hvilke rammer

at det er dem der skal gå ind og træffe de rigtige valg for vores borgere og vores samfund det forventer jeg faktisk ikke

ikke lige har den indsigt som vi skal have herinde i folketinget der laver en virksomhedsmodel

også at tænke på at den tiendedel det ikke går så godt for

ind og loft her men måske er det meget sundt at gøre det liberale hjerte lidt mere socialt en gang imellem

er herre anders johansson

tak for det jeg vil gerne indlede med at takke sf for at stille beslutningsforslaget og dermed også for at rejse den her debat omkring

lave et loft over den rente der betales som låntager når man optager et

sympati med de intentioner som ligger bag forslaget nemlig at beskytte forbrugerne

havne i en situation hvor man ikke kan betale sin gæld tilbage

en interesse i så intentionerne bag er i og for sig sympatiske nok

den årlige omkostning i procenter

man fra politisk side skal være meget påpasselig med at gribe ind i en prisdannelse i

det område hvor man griber ind og det vil så sandsynligvis samtidig også betyde som

også tidligere har været inde på at udbydernes priser

bare vil lægge sig umiddelbart under prisloftet vi mener at forbrugeren selv har et stort ansvar for at sikre at man ikke bringer sig i en situation hvor man for optager kviklån uden mulighed for at betale tilbage men

som blev indført for godt et år siden

ikke har virket efter hensigten eller måske netop har ramt så præcist som venstres ordfører var inde på

vi sådan set åbne over for at kigge på om vi kunne lave

til den her betænkningsperiode hvor vi

forringe konkurrencen og uden at blande os i prisdannelsen

sidste hånd på en undersøgelse af det her område og i den forbindelse måske også

vi heller ikke lægge os fast på en model her og nu før vi har set

kommer med i den undersøgelse så med de bemærkninger

vil jeg takke sf for at rejse debatten

rentesatserne åop lægge sig lige op under det loft men hvorfor skulle konkurrencen

virker markedet jo ikke

i dag at uden et loft har vi et fungerende marked der har vi

rapport om at der er meget få spillere der dominerer markedet to af dem sidder på firs procent af det så i dag uden et loft

særlig godt marked det kunne vi jo så prøve at få i stand ad omveje men hvorfor skulle man ikke hvis man har sikret et ordentlig marked så sikre konkurrence på trods af et loft altså så er man jo i et spænd imellem hvad skal man sige almindelige bankrenter og

der være færre aktører som vil gå ind og og tilbyde deres produkter på det marked og det vil selvfølgelig føre til at nogen som i dag

forskel når man udbyder de her lån

ind og vurderer på på risici og så videre i forhold til at fastsætte en pris på et lån sådan fungerer al udlånsvirksomhed man fastsætter en rente årlige omkostninger i procent eller hvad man nu fastsætter ud fra den risiko der er ved den man udlåner til

udelukket fra det her marked hvis man laver et loft

være færre aktører der vil tilbyde ydelser

og låne de her penge for der er jo tilsyneladende efterspørgsel efter

det ene lån erstatter det andet

er så lidt grund til at skal have et kviklån til hvad man nu skal have det til et tv eller hvad det nu er

okay at der bliver sagt nej

jo først og fremmest at man som forbruger som låntager har et ansvar men som jeg også sagde

lovgivning og jeg synes måske at lige præcis når vi kommer ud

er havnet i en så presset situation at de er nødt til at optage nye lån for at betale for gamle

det er her hvor vi skal ind og og kigge på hvordan

de svage borgere som havner i den situation så de netop ikke havner i den situation og i hvert fald kan hjælpes ud af den situation

vil meget gerne være med til at kigge på hvordan vi kan lave noget lovgivning så vi kan sikre de de allersvageste grupper i det her uden at det går ud over en masse

betaler dem jo tilbage så vi skal

beskytte de allersvageste uden at det går ud over den majoritet

ellers havde håbet på hvis de to ministre vil

erhvervs og vækstministeren

til ministeren er at jeg synes at det vi fik ud af debatten i dag var at der var en klar erkendelse af at otte og fyrre timersreglen ikke har virket som vi havde håbet og det bliver vi nødt til at lave om der er ikke nogen grund til at have en regel der måske næsten har skabt en værre situation for nogle

har jeg fundet ud af i dag og

nationalbankens udlånskonto eller

herre rené gade fra alternativet var jo inde på at

lavt nok vi er fuldstændig fleksible

det er jo helt vanvittigt det udstiller også at vi har en ågerbestemmelse en ågerparagraf som ikke giver ret meget mening og jeg

man enten gør den brugbar eller

jeg synes det er noget mærkeligt noget at have lovgivning som

manglende indsigt letsind eller et bestående afhængighedsforhold i et aftaleforhold til at opnå eller betinge en ydelse der står i et væsentligt misforhold til modydelsen eller som der ikke skal ydes vederlag for

næsten ikke skrives mere kringlet

ågerbestemmelse handler om at man udnytter

økonomisk ikke kan sige nej eller at er andre sociale forhold der

på den konference som jeg og

dig herre minister et sundt kviklånsmarked hvordan

have at det er helt lovligt at udnytte

at komme i kontakt med det firma

er blevet sendt videre til en ny udbyder det

som minimum kunne finde en

da ud over alle grænser at man kan udnytte at nogen

kan overskue konsekvenserne af det hendes far var så ulykkelig og

komme i kontakt med dem der oprindelig lånte dem ud fordi

og jeg vil også forhøre mig hos nogle af folketingets partier om

ellers ser jeg frem til at ministeren så også kommer

når undersøgelsen er på plads og at vi måske som minimum får

absurde tilfælde som som vi kan finde inden for for kviklånsmarkedet

forhandlingerne sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ingen gør indsigelse

til vedtagelse udsættes til torsdag den femogtyvende januar to tusind

forlængelse af regeringens klimapolitiske redegørelse fra december har vi bredt i folketinget med deltagelse af alle partier ønsket en

kunne komme her og redegøre for de fremtidige klimapolitiske initiativer

klimapolitisk redegørelse to tusind og sytten med folketinget

gennemsigtighed i klimapolitikken derudover indeholder redegørelsen også regeringens kommentarer til klimarådets anbefalinger regeringen vil i to tusind og atten offentliggøre tre klima og energipolitiske udspil det drejer sig for det første om et udspil til en ny energiaftale for det andet om en strategi for opfyldelse af klimamålet i to tusind og tredive for sektorer uden for kvoteområdet nemlig transport landbrug og dele af energiområdet og for det tredje om en klimaplan som skal give et overblik over regeringens prioriteter på klimaområdet de tre klima og energipolitiske udspil vil tilsammen beskrive regeringens prioriteter i klimapolitikken vi har valgt at anvende årets redegørelse til at uddybe en række klimafaglige temaer

er ikke nye men det gør dem ikke mindre vigtige for det første understreges det endnu en gang at sammenhængen mellem den globale parisaftale eus klimaregulering og danmarks nationale klimapolitik bliver stadig større det er godt for klimaudfordringen er global og kræver at løsningerne udvikles internationalt for det andet viser redegørelsen også i år at danmark forventes at overopfylde klimaforpligtigelsen i to tusind og tyve i to tusind og tyve skal danmark reducere udledningerne fra de sektorer der ligger uden for kvoteområdet med tyve procent sammenlignet med to tusind og fem det er således udledningerne fra blandt andet landbrug transport affald og bygninger der skal reduceres danmark forventer at overopfylde målet med cirka ni million

men danmarks klimapolitik er mere end det danmark yder et stort bidrag til den globale grønne omstilling både internationalt og nationalt lad os starte med at kaste et blik på danmarks forskellige internationale klimaindsatser for det første er vi igennem fn forhandlingerne med til at forme rammerne for den globale klimaindsats her har vi blandt andet fokus på at implementere parisaftalens såkaldte

ambitionsmekanismen er helt central for at den globale klimaindsats kan øges over tid udgangspunktet for ambitionsmekanismen er dette års

dialogen skal gøre status over den globale klimaindsats og give os en idé om hvordan verden står i forhold til at opfylde parisaftalens mål

vi kan gøre for at øge den globale klimaindsats for det andet lægger vi

stor indsats i at præge toneangivende internationale organisationer i en mere grøn retning det gælder både på energiområdet

det gælder det internationale agentur for vedvarende energi

på klimafinansieringsområdet hvor vi arbejder for at sikre at udviklingsbankerne tænker klimahensyn ind i nye udlån og investeringer for det tredje samarbejder danmark på energiområdet med en række vækstøkonomier gennem samarbejderne udbreder vi viden om velfungerende politikker politikker der kan fremme vedvarende energi og energieffektivitet indsatsen leverer et særdeles effektivt bidrag til reduktion af de globale udledninger i kina arbejder vi for eksempel på at gøre kinas kraftværker mere fleksible hvis det lykkes kan vi hjælpe kina med at nedbringe deres

med at udarbejde en rapport om kinas status for vedvarende energi rapporten

muligt at reducere kinas nuværende

på cirka ti milliard

eus klimaregulering danmark var i front i arbejdet med at sikre opbakning til en ambitiøs reform af eus kvotesystem med reformen rettes der op på nogle af de grundlæggende fejl i systemet ligeledes lykkedes det i to tusind og sytten at få lovgivningen for eus og tredive klimamål forhandlet på plads det er den nye

gøre eus bidrag til parisaftalen til virkelighed konkret er det lykkedes at nå til enighed med de øvrige eu lande og europa parlamentet om både byrdefordelingsaftalen for de sektorer der ligger uden for

i mål med nogle gode resultater for

danmark og klimaet i en tid hvor den amerikanske præsident er ved at trække usa ud af den globale indsats mod menneskeskabte temperaturstigninger viser vi i eu at vi leverer det som vi lover det er et stærkt signal

der er nok at gå i gang med i år vil vi arbejde for at øge eus mål for vedvarende energi det er en svær kamp da kun få eu lande har meldt sig på banen med ønsket om at hæve målet

kan garantere at danmark vil ligge i front derudover skal vi fokusere på transportsektoren effektive eu tiltag bliver afgørende for at vi kan indfri

nationale mål på en omkostningseffektiv måde regeringen vil derfor

også fremadrettet have fokus på at udvikle eus klimapolitik i en både ambitiøs og omkostningseffektiv retning lad os nu vende blikket mod danmarks nationale klimaindsats siden valget i to tusind og femten har vi gennemført en række kloge og grønne beslutninger der sætter rammerne for en fortsat grøn omstilling i danmark regeringen har sat tre ambitiøse mål

skal være dækket af vedvarende energikilder kul skal være helt udfaset af danmarks

udledninger fra sektorer uden for kvoteområdet skal reduceres med ni og tredive procent i to tusind og tredive i forhold til to tusind og fem de tre mål vil tilsammen sikre at danmarks udledninger af drivhusgasser falder markant målet vil også sikre at danmark fortsat går foran og bibeholder et højt tempo i den grønne omstilling målene er derfor vigtige milepæle på rejsen mod regeringens langsigtede to tusind og halvtreds mål i to tusind og halvtreds skal danmark være et lavemissionssamfund der er uafhængigt af fossile brændsler en omkostningseffektiv grøn omstilling kræver samtidig gode rammer for omstillingen det har regeringen sikret blandt andet gennem omlægningen af psoen en omlægning af psoen vil fremme el i alle dele af samfundet el kan på sigt bidrage til og være en væsentlig driver

en lempelse af elvarmeafgiften vil gøre det mere attraktivt at udnytte overskudsvarme ved hjælp af varmepumper det vil også bidrage til at fremme el og dermed den grønne omstilling når man ser

vedvarende energi er der brug for et systemskifte systemet skal væk fra håndholdte støtteordninger og over til et system hvor forskellige energiteknologier konkurrerer i udbud regeringen og df har taget et vigtigt skridt i denne retning med aftalen om at afsætte godt en milliard kroner til støtte til mere vind og

på transportområdet går danmark foran når det gælder anvendelse

skal ske en iblanding af minimum nul

procent avancerede biobrændstoffer i brændstoffet til landtransport det er et meget vigtigt og ambitiøst iblandingskrav der ligger væsentligt over eus minimumskrav i to tusind og tyve forskning og udvikling er ligeledes en vigtig del af fundamentet for den grønne omstilling

der afsat over en halv milliard kroner til energiforskning i to tusind og atten samlet set bliver jeg derfor stolt når jeg ser på danmarks brede og ambitiøse klimapolitiske indsats jeg ser frem til en god debat i dag vi skal drøfte de mange muligheder og udfordringer der ligger foran danmark på det klimapolitiske område tak

mulighed for at stille spørgsmål men nu er det allerførst ordføreren for forespørgerne herre jens

ministeren på området for besvarelsen af forespørgslen

med vores handlinger har gjort det umuligt

sammenhæng et spørgsmål om erhvervspolitik vi har simpelt hen en helt unik mulighed for samtidig med at vi gør noget godt for for klimaet at sikre flere danske arbejdspladser vi eksporterer grønne energiløsninger for over fyrre milliard

vi har rigtig mange arbejdspladser og mange af dem ligger i disse tider hvor vi diskuterer danmark i balance faktisk i nogle af de områder af danmark hvor vi har rigtig meget brug

jo også arbejdspladser som ikke kun er til folk med en lang uddannelse men også til faglærte og ufaglærte 3fere

og metalarbejdere det er kort og godt en win win situation og derfor skal vi så også sige at det skal vi have løst jeg hører ministeren og jeg hører også statsministeren tit sige at de her ting går hånd i hånd jeg savner desværre bare nogle gange at

de skåltaler om hvad vi kan gøre på det klima og energipolitiske område også bliver omsat til handling

jeg ved at statsministeren ved

ungdommens folkemøde sagde til de unge håbefulde mennesker at det var deres generation der skulle løse klimaudfordringen

nødt til at sige til statsministeren at det nok i virkeligheden

videre til dem der kommer efter os grunden til at vi også har lidt travlt er jo

fået rigtig mange om man så må sige kunder i den grønne politik der skal investeres halvfemstusind milliard kroner i grønne løsninger frem til to tusind og tredive det giver jo helt utrolig store muligheder for dansk erhvervsliv som er gode til det her men det vil selvfølgelig også give nye konkurrenter derfor har vi ikke råd til at hvile på laurbærrene og lade som om

været kritiske over for at regeringen på en række områder desværre har trukket os i den forkerte retning med nedskæringerne på energiforskningsmidlerne på eudp

forsøget på at aflyse vindmølleparker og så videre og så videre

mig også at en række danske virksomheder så sent som her i december sagde at vi risikerede at tabe grøn konkurrencekraft og det synes jeg at regeringen skal tage

i år har vi jo chancen

ud fra også bliver tilfældet sagt at der kommer et udspil til energiforlig

gribe den chance for at få det tilbage på sporet ikke bare for at lave en ambitiøs men også en bred aftale jeg noterer mig at

ministeren siger at vi forfølger et ambitiøst eu spor

vi skal have diskuteret om ikke vi kan være endnu mere ambitiøse i forhold til at melde os ind i klubben af lande som som presser på for at

fordi det er godt for danske arbejdspladser

vi sammen skal presse på for jo mere transporten løfter på eu plan jo færre indsatser er vi nødt til at gøre på andre og måske dyrere områder så det ville være oplagt

nødt til at sige at når ministeren siger

tre meget ambitiøse mål nemlig henholdsvis ve målet på halvtreds

eu mål som jeg er enig i er et højt mål

ikke et vi selv har valgt kuludfasningen i

og tredive var jo et mål som den tidligere regering havde og som den nuværende regering

slettede for så at indføre igen fordi det kommer til at ske af sig selv pointen med det er

at det måske ikke helt er nok til at drive politikken de halvtreds pcts vedvarende energi i

og tredive er et godt udgangspunkt men jeg håber at man

at man vil tage klimarådet og andre aktørers opfordringer til at hæve det mål alvorligt så vil min opfordring fra

side være at når vi indgår et bredt energiforlig skal

måske også have andre mål vi skal måske ikke bare hæve ambitionen på ve målet men også have en række ting vi kigger på er vi på rette vej i forhold til energieffektiviseringer er vi på rette vej i forhold til elektrificeringen altså ikke bare at lave grøn strøm men også at få den brugt og anvendt har vi de rigtige indsatser

forskningen det er ikke bare et spørgsmål om puljens størrelse det er også et spørgsmål om om man kan regne med at den kommer år efter år altså en strategisk satsning i forhold til forskningen i udviklingen af blandt andet

ved med at kigge til danmark hvis ikke vi bliver ved med at udvikle os og derfor er vores opfordring at vi både hæver ambitionerne i forhold til det nuværende men at vi også breder det ud det ville være godt for klimaet men det ville også være rigtig godt vigtigt og nødvendigt for danske arbejdspladser og de styrkepositioner vi har brugt

alternativet enhedslisten radikale venstre og sf læse et forslag til vedtagelse

både fordi parisaftalen forpligter

også fordi danmark har muligheden for at skabe et eksporteventyr og titusindvis af grønne arbejdspladser folketinget beklager at regeringen har skabt usikkerhed om investeringer og skåret ned på de grønne ambitioner og opfordrer regeringen til med det kommende energiforlig og klimaplan at genskabe et bredt samarbejde om ambitiøse og retningsgivende mål der kan fungere som stabile rammevilkår regeringen bør igangsætte flere konkrete initiativer hvis danmark skal bevare sin grønne styrkeposition elektrificeringen skal udbygges markant og understøttes ved blandt andet at øge mængden af

i transportsektoren og til opvarmning herunder ved udskiftning og erstatning af olie og naturgasfyr vi skal gentænke energieffektiviseringsindsatsen sætte et højt tempo i udbygningen med vedvarende energi og modgå regeringens nedskæringer på de grønne forskningsmidler derudover bør regeringen i sin kommende klimaplan forholde sig til landbrugets

enig i meget af det ordføreren siger og jeg synes at det lover rigtig godt for nogle af de ambitioner vi sammen kan sætte

efter et valg jeg er også meget glad for at vi er fælles om et

eus kvotemarked er kollapset og dansk energi har for ikke så længe siden lanceret et forslag om at vi sammen med england frankrig og holland kunne indføre en minimumsafgift på

også prøve at kigge ud af eu

hvor hurtigt vi kan udfase fossildrevne biler og der må man sige at uanset om det er det vi diskuterer eller om det er

regulering hvor man kan sige at det mest reaktionære land har vetoret for vi kan kun lave noget hvis

det også klart at hvis man skal lave noget som ikke er hele eu så er der nødt til at være en tilpas stor mængde

konkurrencen og i virkeligheden bare skaber nogle nogle skæve fordelinger af de arbejdspladser eller de indsatser som måtte blive ramt så vi vil meget gerne diskutere det men vores målestok i forhold til om det er fornuftigt at gå ned ad den vej er jo i høj grad hvem man kan få med på det og hvor bredt

det også er vigtigt at holde fast i at den primære indflydelse internationalt går via eu

jeg mente at vi kunne kigge på dem der allerede nu også har luftet ideen men

også løfte os ud over eu og kigge internationalt til andre lande problemet er jo at med det ambitionsniveau der ligger internationalt

at søge en større indflydelse også internationalt

at parisaftalen får vi jo ikke leveret på med de nuværende indmeldte forpligtelser det er jo også derfor at der heldigvis er en ambitionsmekanisme og vi skal da presse på for at sikre at vi løbende skruer op for ambitionerne så vi kan nå

svar som jeg gav før gælder i virkeligheden for det her med om vi vil kigge ud over eu vi har gjort det nogle gange hvor det har været nødvendigt at lave alliancer det har så også tit været med eu og nogle særlig udsatte områder det kunne være nogle østater eller et

man kan godt finde andre aktører i fn systemet som man kan have fælles interesser med man kan også godt forestille sig at hvis man finder nogle producerende lande nogle industrilande som man kan have fælles interesse i at indgå i et forpligtende samarbejde med om at sikre at forurening koster noget så er vi bestemt ikke afvisende over for det men men det kræver bare at det bliver

meningsfuldt at indføre det og der oplever vi jo desværre ofte at det støder på grund fordi intentionerne måske ikke helt når så langt som løfterne i første omgang sagde

en fin ordførertale jeg er jo glad for at herre jens joel både vil redde verden og skabe arbejdspladser i danmark

herre jens joel nævner også en ambition om at hæve

en lillebitte smule det er mere så vi kan få svar på hvad socialdemokratiets

klimarådets seneste rapport har man sagt at med det tempo som regeringen indtil videre har lagt op til risikerer vi desværre at vi skubber en pukkel foran os og at vi derfor bliver tvunget til at forcere det på et tidspunkt og at det derfor samfundsmæssigt kan blive dyrere det er baggrunden for at jeg siger til regeringen skulle vi ikke kigge på om klimarådet har fat i noget

sig til i i dagspressen

synes åbenlyst ud fra hvad klimarådet har sagt

om man kommer i gang med elektrificeringen i to tusind og tyve eller om vi faktisk i to tusind og atten kommer i gang med at få elektriciteten brugt i varmepumper

vurdering af om det er ambitiøst nok vil afhænge af

runde her inden formanden fik afbrudt

jeg bare høre om ikke det gør indtryk på herre jens joel at vi nu faktisk har repræsentanter for

energikommissionen der påpeger

målsætninger for udbygningen af ve

faktisk kan være farlige og at det tidligere

ude at sige at en ensidig udbygning med med vindenergi i danmark faktisk kan koste vækst og arbejdspladser de arbejdspladser som herre jens joel jo faktisk også ud over

at den her klimadiskussion også handler om fremtidige generationer nå tilbage til arbejdspladserne jeg tror vi har brug for at hæve ambitionen men når jeg er åben over for at diskutere den præcise procentsats og i øvrigt siger at den vil jeg godt diskutere i sammenhæng med hvad vi ellers gør for noget af det vi burde være enige om var den rigtige vej at gå i

elektrificering i forhold til energieffektivitet i forhold til forskning i lagringsteknologier og så videre

ve målet men det samlede billede det synes jeg egentlig er en imødekommelse forud for en forhandling hvor vi forhåbentlig kan nå hinanden bredt forudsat at vi hæver ambitionen fra den nuværende og så er vi ellers åbne

ministeren for redegørelsen som blev oversendt

i december sidste år den er blevet læst med stor interesse men jeg må

hovedstof så jeg synes også den var en lille smule kedelig men det skal ikke komme ministeren til last

den danske klimapolitik og hvilke målsætninger regeringen har sat for danmark og forklarer hvordan danmark ligger med hensyn til opfyldelse af de reduktioner af

været skiftende regeringers målsætning at danmark skal være foregangsland med hensyn til reduktion

for det danske samfund for strategien har kun kunnet lykkes

til produktion af vedvarende energi med enorme summer for det store problem var og

er fortsat at vedvarende energi er dyrere at producere end energiproduktion med fossile brændsler

klimapolitik kostet danskerne dyrt i form af højere energiregninger til danskerne og danske virksomheder og deraf følgende tab af konkurrenceevne og arbejdspladser men det skal også retfærdigvis siges at behovet for tilskud er faldende og at vedvarende energi med hastige skridt går i retning af at kunne konkurrere på lige vilkår med

ikke været enige i målsætningen om at danmark skal have en førerposition vi har heller ikke været enige i at der skulle opstilles en række målsætninger for nedbringelse af

at vi i danmark først og fremmest skal have en stabil og billig energiforsyning til gavn for erhvervslivet

danske familier de lavest mulige el og varmeregninger

kan det konstateres at behovet for tilskud til vedvarende energi er faldende det kan man se på de seneste udbud af havvindmøller hvor de afgivne bud lå væsentlig under det forventede niveau på samme måde er det konstateret at støtten til landvindmøller og solceller kan reduceres betragteligt i de kommende år alt andet lige tyder dette på at vi om få år vil opleve at produktionsomkostningerne til at producere el med vedvarende energi løsninger vil komme tæt på prisen ved brug af fossilt brændsel og på længere sigt

helt på markedsvilkår når vi kommer frem til den situation

opfordring da også at vi på nuværende tidspunkt slår koldt vand i blodet og ikke fortsætter en hastig udbygning med vedvarende energi som kræver støtte for venter vi bare nogle få år vil vi opleve at vedvarende energi vil kræve langt mindre støtte eller måske slet ingen støtte kort sagt er vores opfordring

ikke at lade være med at udbygge med vedvarende energi blot at vente til den bliver billigere end den er nu en anden vigtig opfordring er at vi også husker på at vi i danmark faktisk er ret gode til at reducere vores energiforbrug især isolering af bygninger er vi gode til og det bidrager både til lavere energiregninger

mens et reduceret energiforbrug blot giver en lavere el og varmeregning jeg noterede mig at ministeren i sin tale talte om kina og jeg synes faktisk det er rigtig interessant at man kan hjælpe kineserne

investere og gøre nogle ting som gør at deres

på besøg i kina at mange af de højhuse som de har bygget faktisk er rigtig dårligt isoleret og det var måske lige så meget der man skulle

fiser ud i luften om jeg så må sige men sluttelig

til vedtagelse fra dansk folkeparti som lyder

energi og klimapolitik med fokus på udskiftning af produktionsapparatet fra at være fossilt baseret til vedvarende energi har givet danske borgere og virksomheder store meromkostninger til energi på grund af den nødvendige subsidiering af den vedvarende energi folketinget konstaterer at der de seneste år har været en udvikling hen imod lavere støttebehov for vedvarende energi og at denne udvikling ser ud til at fortsætte sådan at vedvarende energi på længere sigt vil kunne konkurrere

dermed må det forventes at regeringens klimamålsætninger i høj grad kan opnås uden så store omkostninger til støtte som hidtil folketinget opfordrer regeringen til i energi og klimapolitikken at lægge større vægt på energibesparelser og effektivitet frem for omlægning af produktionen idet energi som ikke bliver brugt har en bedre samfundsøkonomisk effekt

df ønsker at stoppe op nu og vente en tid med at gå videre med en ambitiøs

klimaindsats altså det er jo stik imod klimarådets anbefalinger og det er stik imod principperne fra fra den berømte sternrapport som efterhånden er femten år gammel tror jeg og hvor man jo indså at

flere boliger vil blive ødelagt flere oversvømmelser vil

er slet ingen tvivl om at vedvarende energi er en god ting altså jeg tror ikke der er nogen af os der ønsker at forurene mere end højst nødvendigt men jeg må også sige at

i dansk folkeparti har en helt klar holdning til at

så længe det er så dyrt for danskerne at blive ved med at være i den såkaldte førerposition som alle herinde åbenbart har en ambition om at vi er i så synes vi vi skal stoppe op

energibesparelser det er jeg fuldstændig enig

i dag hvor vedvarende energi er konkurrencedygtig mener ordføreren ikke

en indflydelse at vi politisk har prioriteret investeringer i netop den teknologiform så den i dag virkelig kan konkurrere med kullet og at det netop viser værdien af at have nogle politiske prioriteringer og nogle

mange år har givet til blandt andet vindmølleindustrien har været med til

ordfører er enig med mig i det her med energibesparelser jeg er selv vokset op under oliekrisen og jeg kan godt huske de bilfri søndage

jeg helt sikker på at ordføreren ikke kan

her med at spare på energien som man fik at vide

jeg har i hvert fald lært at slukke lyset når jeg går ud af et rum vil jeg skynde mig

men når det så er sagt er der da ingen tvivl om at den udvikling der er sket

kommet fordi vi selvfølgelig har prioriteret den i danmark

på en teknologi som vi vurderede at hele verden på et tidspunkt ville efterspørge er jo også en masse arbejdspladser så jeg synes også

er jo ingen tvivl om at også i fremtiden vil der være stor efterspørgsel efter de her teknologier som man som grønt foregangsland er med til at udvikle jeg synes det er vigtigt at vi holder

grønt foregangsland uden nogen årsag overhovedet

vise verden at det er muligt at løse klimakrisen for at undgå en klimakrise der løber løbsk med tilsvarende flygtningestrømme der løber løbsk og så fordi

heller ingen tvivl om at når vi politisk vælger at give tilskud til en bestemt

fravælger vi også nogle andre

give mig ret i vi diskuterer for eksempel ofte elbiler kontra brintbiler jeg skal ikke gøre mig klog

hvem der får mest tilskud men vi har også haft solenergi kontra vindenergi

det giver god mening eller ej skal jeg heller ikke gøre mig klog på

bare sige at i samme øjeblik vi giver tilskud til en form for

synes jeg måske godt en gang imellem kan være en lille smule ærgerligt

i rækken er fru marianne bredal

anledning til at se sammenhængen mellem de internationale klimaaftaler eu forpligtelserne og vores nationale indsats det er helt afgørende at danmark fortsat tager del i de internationale forpligtelser der skal bringe os nærmere den grønne omstilling klimaforandringerne er et globalt problem og vi kommer ingen vegne med at køre sololøb i fællesskab med hele verden skal skal vi aktivt arbejde for at implementere parisaftalens punkter i danmark har vi heldigvis heldigvis et stort potentiale vi er langt fremme på den grønne agenda vi er blandt verdens bedste til udvikling af grønne teknologier og klimarigtige løsninger og vi forventer at overopfylde vores klimamål for

og tyve for de ikkekvotebelagte sektorer vi har altså en unik mulighed for at statuere det gode eksempel og inspirere andre lande til også at sætte ekstra skub

netop vores grønne førerposition gør os i stand til at yde et betydeligt bidrag til globale samarbejder såsom p4g eller vores samarbejde med kina om nedbringelse af kinas

det danske ambitionsniveau kan selvfølgelig også mærkes nationalt hvor vi arbejder hårdt for at nå vores mål for

tredive skal mindst halvtreds procent af vores energibehov dækkes af vedvarende energikilder og i

og halvtreds skal vi være et lavemissionssamfund

benhårde mål der kræver en omkostningseffektiv omstilling hvor markedsmekanismer og konkurrence får lov til at spille en større rolle derfor har vi i regeringen iværksat en række initiativer der imødekommer en grøn omstilling hvor forbrugerne får mest grøn energi for pengene afskaffelse af

og aftalen med df om en milliard kroner i støtte til udbud

er blot nogle af initiativerne ser vi fremad ser

over for nogle vigtige forhandlinger om danmarks fremtidige klimaindsats jeg ser frem til de videre drøftelser af reguleringen

folketinget støtter at regeringen med afsæt i parisaftalen præsenterer et udkast til en ambitiøs og omkostningseffektiv energiaftale der skaber grundlag for at danmark i

tredive dækker mindst halvtreds procent af sit energibehov

vedvarende energi det langsigtede mål er et lavemissionssamfund i

og halvtreds der er uafhængig af fossile brændsler folketinget bifalder at danmark fortsat skal være foregangsland inden for vedvarende energiproduktion og at det danske eksempel er mere interessant at følge for andre lande hvis omstillingen er omkostningseffektiv og understøtter vækst og beskæftigelse folketinget konstaterer derfor med tilfredshed at udviklingen inden for ve teknologier bidrager til et faldende støttebehov og giver muligheder for yderligere fald i de danske drivhusudledninger og at regeringen forventer at danmark vil overopfylde klimamålet for de ikkekvotebelagte sektorer i

og tyve folketinget opfordrer derfor regeringen til at arbejde for at tilrettelægge energipolitikken så hensynet til danske arbejdspladser

nævner ve målsætningen for

tredive men ikke forholder sig

at man skal komme så tæt på de fyrre procent som muligt

og tyve planen men til gengæld ser det ud til at vi på en række andre punkter vil overopfylde målene

i folketinget mens venstre sad alene i regeringen blandt andet med støtte fra de konservative og den beslutning er at reduktionerne

agter man at leve op til den beslutning ja

for at vi kommer til at leve op til

ordføreren nævner det her med et lavemissionssamfund i to tusind og halvtreds kan

høre om venstre støtter at der skal bygges otte nye havmølleparker frem mod totusinde

fremme salget af energieffektive biler og det jo en del

derudover vil vi selvfølgelig løbende bakke op om

den hastige teknologiudvikling som heldigvis

støttes det jo blandt andet med en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorde der kan bidrage til øget kulstofbinding i de jorde der udtages

mere langsigtet og ambitiøs

det ikke lige er et område jeg har beskæftiget mig med i min tid her så det vil jeg lige undlade at svare

i rigtig mange år er det fra transporten

man siger at i to tusind og halvtreds skal vi være et lavemissionssamfund

for at forbedre vores teknologier så de her lidt mere tunge transportformer som både bruges i landbruget og inden for den tungere transport bliver mere

miljøvenlige så det er en lang række punkter og i forhold til landbruget

at der allerede foretages reduktioner som måske ikke lige

stort set hele verden stort set alle lande i verden siger at de bakker op om parisaftalens mål om at den globale temperaturstigning ikke skal være større end to og helst ikke mere

men når man så kigger på det landene rent faktisk

er der meget langt til vi når det mål der er simpelt hen behov for at vi øger ambitionsniveauet overalt alle lande i verden og det gælder også os selv og det er her hvor jeg savner en regering der er parat til at hæve ambitionsniveauet når jeg læser den klimaredegørelse som vi diskuterer i dag så synes jeg at regeringen er mere optaget af hvordan man kan slippe så let som muligt

at bidrage til eus målsætninger og det synes jeg er utrolig ærgerligt for parisaftalen handler jo netop ikke om hvad man har meldt ind til eu men hvad der skal til for at forhindre katastrofale klimaforandringer og der er heller ikke danmarks og dermed heller ikke den danske regerings indsats god nok vi bliver nødt til at sætte tempoet op vi skal have

en sigtelinje i to tusind og tredive der hedder halvfjerds

for at klimamålet nås bliver vi samtidig nødt til at få både transporten og landbruget med ind i den grønne omstilling og det er her hvor jeg

det nu både når man taler transport og når man taler landbrug går den forkerte vej

regeringen har hævet afgiften på elbiler og sænket den på benzinbiler opfyldelsen af

og tyve målsætningen fra transport altså om at vi skal have ti

biobrændsler som af mange årsager er meget

følge klimarådets anbefaling om en øget elektrificering af vejtransport med en afgiftssænkning særlig på de mindre elbiler og en kraftig investering i bedre infrastruktur for kollektiv transport kollektiv transport bliver først rigtig virkningsfuldt hvis det er et reelt alternativ til bilen og det undrer os egentlig også når man læser klimaredegørelsen hvorfor regeringen og ministeren overhører klimarådets mange mange fornuftige anbefalinger som udover elektrificering af vejpersontransporten inkluderer øgede reduktionsforpligtelser inden for de ikkekvotebelagte sektorer nationale reduktioner frem for kvotekøb samt et højere ve mål

set efterspørger er at vi som land

ser den rolle vi har spillet i årevis som et grønt foregangsland der har inspireret andre lande til at komme i gang der har vist vejen der har bevist at det kan lade sig gøre at have enormt høje mængder af vedvarende energi i vores energisektor vist det er muligt at indpasse det at det er muligt få det til at fungere og det er i mine øjne

vi skal passe på og vi skal blive ved med at varetage

stor og dyr og dårlig forretning når man kigger på hvor mange arbejdspladser den grønne omstilling også vil skabe fordi vi ved at de teknologier der udvikles at de løsninger

er nogle der fuldstændig uden tvivl vil blive efterspurgt i hele resten af verden men jeg synes også der skal være plads til at rose regeringen det er meget positivt at regeringen i redegørelsen konstaterer at når man afbrænder biomasse er det ikke

som det meget korrekt beskrives vil en del af kulstoffet fra døde planter hvis man gjorde det rigtige ude på marken nedmuldede dem komposterede dem der er forskellige metoder der

synes jeg jeg kan genfinde noget af den argumentation som vi blandt andet i enhedslisten har fremført

talrige gange som en kritik af den massive brug af biomasse og især den massive udledning af kulstof fra landbruget det undrer mig at regeringens erkendelse af at der er et stort potentiale for at binde kulstof i jord og skove og derigennem reducere udledningen

at vi skal anerkende hvilken kolossal rolle landbruget faktisk kan spille i at løse klimakrisen landbruget er et erhverv der sammen med skovbruget

imponerende og det er et potentiale

bliver nødt til at udnytte som vi bliver nødt til at blive klogere på især fordi landbrugets siden to tusind og fem

fleksible mekanismer om vi skal forsøge at købe vores

også her tror jeg på at hvis vi kan være frontløbere i at vise hvilken kæmpe

kan de være klimakæmpere

jeg vil gerne opfordre til at vi på den baggrund og med den viden vi begynder at få om hvordan

man kan gøre får sat gang i helt konkrete tiltag der fremmer bedre og mere klimarigtige dyrkningsmetoder i landbruget som kan reducere den danske udledning af klimagasser markant

jeg vil gerne rose dansk folkeparti for i deres tale igen at fokusere på energibesparelser og jeg vil også gerne fremhæve det som socialdemokraterne sagde om at vi skal have flere målsætninger ind når vi i den kommende tid skal diskutere både klimaplan og energiaftale

både et mål for energibesparelser et mål for mere vedvarende energi

vi ser meget frem til forhandlingerne om et energiforlig og en klimaplan hvor vi selvfølgelig vil arbejde for at målene hæves og strammes og at de nås gennem nationale virkemidler og tiltag så vi kan være med til at udvikle de forskellige sektorer der kan bidrage til de her løsninger og det vil også sikre at danmark ikke sætter den grønne førerposition vi har haft i årevis over styr og at byrden til de fremtidige generationer bliver mindre jo længere vi venter jo dyrere bliver det derfor håber vi rigtig meget på at regeringen har en oprigtig interesse i at sikre brede og ambitiøse aftaler i løbet af foråret

fine betragtninger blandt andet også om landbruget

måske ikke synes er helt så konstruktivt er er hele det her billede som ordføreren forsøger at tegne af at

ordføreren så appellerer til regeringen om

have højere ambitioner og selv stiller nogle synes jeg meget højtflyvende og vidtløftige målsætninger

at få hævet eu landene

til et ambitionsniveau svarende til det danske det at få hævet amerikanernes kinesernes ambitionsniveau til det danske

i den her sammenhæng museskridt

jeg mener at det er vigtigt med en international indsats det vil jeg godt anerkende fuldstændig det er vigtigt at vi forsøger at presse målsætningerne både i eu og i resten af verden vi har jo tidligere

at man forsøger at lave en alliance

at verden er større end eu hvis der er andre lande der faktisk er parate til at hæve deres klimaambitioner i overensstemmelse med parisaftalen så lad os gå sammen med

og lave en klub af lande der kan gå foran og også lave nogle aftaler om teknologioverførsel og andre fordele så det bliver en attraktiv klub at være med i

forrest i feltet men jeg tror at vi begår en kæmpe fejl hvis vi ikke anerkender at vi bliver ved med at skulle arbejde for at ligge

selv om regeringen har lanceret en plan

på mange punkter kan være ganske ambitiøs

jeg bare står og finder på for at være vidtløftig og spille smart fra folketingets talerstol det er jo noget man kan regne sig frem til og det er jo

at vi jo faktisk er et foregangsland og at det er vores nabolande det er eu det er usa det er kina

indtryk på ordføreren når

i forhold til den reelle indsats vi skal gøre og forbillede vi nu skal være for omverdenen altså netop de store spillere amerikanerne kineserne og vores

det er især i de ikkekvotebelagte sektorer

skal ske noget vi har ikke knækket de kurver

køber reduktionsforpligtelserne via fleksible mekanismer men at vi klarer det nationalt

ikke at målsætninger er farlige jeg tror ikke at man skal være for fastlåst i dem

man skal anerkende teknologiudvikling og at energibesparelser for eksempel også kan være en ganske klog måde at nå et højt ve mål

tro at vi kan gennemskue det fuldstændige energimiks eller hvad det er der skal til men målsætninger

mener jeg virkelig er med til at give vores politik

at udtrykke min bekymring over at jeg får ros af enhedslisten

altid en fornemmelse af at jeg har sagt noget forkert nå

landbruget for en klimasynder og det skal jeg måske lige forstå

andet spørgsmål

da jeg selv stod på talerstolen

elbilen i modsætning til brintbilen eller hvad det nu måtte være det er så en af de bekymringer jeg i hvert fald har i forhold til de teknologier der måtte være derude hvis man giver tilskud til et sted

det her med konkurrenceevne vi får så tit at vide at hvis vi ikke havde investeret i

havde vi aldrig haft alle de mange arbejdspladser som vindmølleindustrien har haft men kunne man ikke også

andet scenarie og så sige jamen hvis ikke vi havde haft de høje elpriser

havde konkurrenceevnen hos mange virksomheder været bedre

der er grund til ros jeg roser meget gerne når der er grund til det og jeg har rost ordføreren adskillige gange i løbet af de seneste par dage når man taler om hvad

udledningen af drivhusgasser så peger man jo primært på energi på transport og på landbrug og

underinddele det i alt muligt men det er det jeg mener at landbruget er en bidragyder til udledningen af drivhusgasser og

faktum må man sige det er jo i virkeligheden lidt ærgerligt når landbruget har et kæmpe potentiale for at være det modsatte

virkeligheden det jeg gerne vil tale op jeg vil gerne være åben over for at vi begynder

arbejde med og kigge på de metoder som nogle ude i landbruget landmænd allerede nu begynder at afprøve for at finde ud af hvordan de kan gøre det her i forhold til afgifter og elbiler

man skal kigge på brintbiler jeg mener

fremme nogle af de teknologier vi kan se der er rene

at man skal sige i to tusind og tredive skal der være præcis så og så meget

men selvfølgelig

der er nogle rene teknologier nogle fornuftige teknologier

tror jeg det skal være i forhold til det med at have målsætninger jeg

ordføreren siger at målsætninger måske ikke behøver at være så fastlåste men samtidig

ikke være ambitiøse nok altså sådan plejer diskussionen ofte at være når vi taler målsætninger hvis procentdelen ikke er høj nok

nået nogen målsætning i forhold til procenter endnu men det kan være ordføreren har men bare

en masse andre ting der spiller ind på konkurrenceevnen end energiafgifter eller prisen på strøm

synes også at når man hører virksomhederne derude

er uddannet arbejdskraft arbejdskraft

fordi der er daginstitutioner der er til at betale

fordi man ikke skal ud at købe dyre sygeforsikringer men at der er et offentligt sundhedsvæsen der er en masse forudsætninger der gør at vi er et interessant land at ligge i som virksomhed der tror jeg at spørgsmålet om pris på strøm spiller en utrolig lille rolle ligesom

selskabsskatter så jeg anerkender slet ikke at det i sig selv til gengæld har vi skabt en kæmpe sektor

teknologi som vi skal være glade for målsætninger

tak for det mange tak til ministeren for redegørelsen

både tidligere på skrift og nu også i tale her fra talerstolen

overblik og en opdatering af den aktuelle status

men i dag er jo strømmens dag i norden og det kan vi faktisk

fejre her i danmark velvidende at vi har verdens bedste energisystem

jo så ikke bare noget jeg står og påstår her fra talerstolen

det er det de har vurderet og vi har opnået den ranglisteplacering hele to år i træk og nogle af os har også fået det markeret i dag ved at vi har fået en grøn hoptimist

fint lille kort hvor der står at danmark har verdens bedste energisystem hvordan ender man så på toppen af ranglisten over energisystemer i verden som i alle andre konkurrencesituationer er vejen til succes en kombination af et stærkt fokus på flere faktorer først og fremmest en stabil energiforsyning og høj forsyningssikkerhed en høj andel af grøn

og moderne energiforsyning til en overkommelig pris er et af fns i alt sytten verdensmål for bæredygtig udvikling vi kan altså ikke satse ensidigt på udbygning med vedvarende energi på vores vej mod verdens bedste energisystem i fremtiden

skal vi ikke nøjes med mindre end fortsat at være det land i verden der har

energisystem det tiltrækker i øvrigt også positiv international opmærksomhed i form af eksportmuligheder vækst og arbejdspladser i danmark for eksempel i form af de datacentre der pt skyder op rundtomkring i landet

energisystem giver også

form for tydelig international stemme der kan trække resten af verdens klimaindsats op på danmarks nuværende meget høje niveau for den globale klimaindsats er en holdsport hvor danmarks individuelle præstation kun tæller meget lidt i det samlede regnskab vores nabolande eu usa kina og i øvrigt alle andre ansvarlige nationer skal

på vognen og op på samme niveau som danmark før det for alvor batter noget og for alvor flytter noget for mig og

liberal alliance er en isoleret konkret national målsætning for udbygning med vedvarende i danmark altså hverken interessant eller relevant det er blot en trædesten på vej mod fremtidens danske energisystem der også skal være verdens bedste det langsigtede mål må og skal være som det

også er formuleret i regeringsgrundlaget en løbende omkostningseffektiv omstilling frem mod et lavemissionssamfund i

og halvtreds hvorved danmark så også lever op til sine internationale forpligtelser

jeg vil dog gerne udvide målsætningen til at vi også undervejs skal toppe ranglisten over verdens bedste energisystemer for fortsat at have verdens bedste energisystem skal der udvikles ny teknologi i alle dele af værdikæden og det er selvfølgelig vigtigt

styrke forskningen på energiområdet men er vores

nuværende forskningsstrategi så også den bedste det er jeg faktisk ikke helt sikker på og derfor skal vi inden vi målretter flere

til energiforskning sikre at vi har den rette samlede strategi

den såkaldt lineære innovation fylder alt for meget den kommende energiaftale bør primært sætte rammerne for

og finansieringen af danmarks klimaindsats frem mod

tredive samt udstikke klare omkostningseffektive her og nu initiativer og ellers være en overordnet langsigtet strategi med plads til løbende tilpasninger og udmøntning af initiativer baseret på den konkrete udvikling

på den måde ender vi ikke som det er tilfældet med den eksisterende energiaftale

fastlåst og uhensigtsmæssigt planøkonomisk paradigme

energi der i bedste fald ikke har været skadelig for danmarks økonomi og konkurrenceevne og i værste fald har givet hele danmark tunnelsyn uden blik for andre vigtige faktorer i klimaindsatsen såsom forsyningssikkerhed

nævne at for liberal alliance

nærmest et selvfølgeligt element

og dermed interessant at investere i så omlægningen til mere el i vores varmeforsyning både i den kollektive og den individuelle kan drives af et energimarked uden skævvridende og alt for høje afgifter men også så

den generelle linje for alle statens fremtidige

må og skal være omkostningseffektivitet og markedsdrevet udvikling

med de ord tager jeg og liberal alliance derfor regeringens klimaredegørelse til efterretning og støtter det

eller komme med bemærkninger til men jeg vil prøve

er en pointe

ønsker og efterlyser at det kommende energiforlig

jeg sørgede for at tage en stor tår af vandet her før i og med at jeg kan forstå at fru pia olsen dyhr har mange spørgsmål

aftale er bred er i min optik ikke nødvendigvis ensbetydende med at den er god det der definerer en god politisk aftale må være indholdet af det der står i teksten elementerne initiativerne hvis de er gode

logisk slutte at så bliver det også en bred aftale for så må der

indgå i den men bare den rene definition af at en aftale skulle være god fordi den er bred den opfattelse deler jeg

ordføreren behøver vand men

investeringer ofte sker efter måske seks otte ti år på baggrund af

for investorer det tror jeg egentlig også at selv ordføreren for liberal alliance må erkende

og en sådan aftale og sørge for en bred politisk aftale

liberal alliance som jo så godt nok er et regeringsparti men man skal så spørge regeringen om hvad der er regeringens

jeg ikke nødvendigvis ser et behov for at vi har en lige så bred energiaftale som vi har i dag hvor man spænder fra den ene side af folketinget til den anden jeg betragter

værende et sted der imellem imellem så vi kan sagtens indgå i den

forening af partier der nu skal indgå en energiaftale

er afgørende for for liberal alliance er at der er gode initiativer gode elementer i energiaftalen ikke at den nødvendigvis er bred men selvfølgelig også at sikre en vis stabilitet for investeringer for dansk erhvervsliv i den sammenhæng det er klart

nummer syv om bæredygtig energi

specifikt nævner investeringer i sol vind termisk energi og energibesparelser så det er jo netop en måde

mål på men jeg vil egentlig gerne høre

er transport jo den helt store opgave i forhold til at få klimabelastningen nederst

fossilt drevne biler og sætte den op på eldrevne biler

at afskaffe registreringsafgiften på alle biler det er jo så dejligt

have en meget klart defineret politik på det område når jeg

nævnte de her specifikke teknologier der er nævnt i i fns

i i fns sytten bæredygtighedsmål så er det jo fordi liberal alliances politik når vi snakker energi

teknologineutralitet og en markedsdrevet udvikling

ikke har en flok politikere hvad enten det er på fn niveau eller i det danske folketing der sidder og pinpointer hvilke teknologier der skal fokuseres på og ikke fokuseres på

klimahensyn al den stund at der er tale om vor tids

største udfordring overhovedet som vi har ganske kort tid

nogle overvejelser ville gøre at partiet reflekterede over den politik

teknologineutralitet så snakker jeg jo teknologineutralitet på

forhold til det med registreringsafgiften kan jeg jo ikke stå her på folketingets talerstol og skifte politik for liberal

registreringsafgift liberal alliance vil afskaffe registreringsafgiften på alle biler og

et lavemissionssamfund i to tusind og halvtreds hvilket jo så også gælder transport

jeg bare høre er det fordi ordføreren har det indtryk

er der andre mekanismer i det internationale

er ret bærende

om det vil blive det fremadrettet men men der er

det er i den internationale ramme at vi kan

på de indsatser som der skal til

betragtet i et globalt perspektiv og at vi ikke bliver navlebeskuende og kun fokuserer på hvilken målsætning der er i danmark

ja ordføreren har lidt ret i forhold mit opfølgende spørgsmål

selv med de stramninger man har forhandlet om i eu og selv hvis man var allermest ambitiøs så ville prisen stadig ikke blive høj nok i

ikke at lave nationale indsatser i alle verdens lande

skal jeg ikke gøre mig til dommer over men det jeg siger er at vi har et internationalt system og det synes

sige som jeg også nævnte i min tale

at danmark presser på globalt for at få hævet målsætningerne i i

omkringliggende lande og andre store lande som

nysgerrighed som jeg er nødt

og at at han så sig selv

så bredt forlig sidst men at dem der åbenbart ligger på midten ikke var med i aftalen

når liberal alliance ikke var med i energiforliget fra to tusind og tolv

sammen med at energiforliget fra to tusind og tolv

både i to tusind og tolv og den dag i dag er fuldstændig forkert

det forventer jeg da bestemt at vi kommer til i to tusind og atten det jeg sagde i forhold til bredden

til den planøkonomiske aftale fra to tusind og tolv

jeg bestemt ikke at at det er liberal alliances opgave at fordre et lige så bredt energiforlig altså indeholdende for eksempel enhedslisten som energiforliget fra totusinde

alligevel synes jeg ikke rigtig at redegørelsen og og til dels også debatten her indtil videre yder klimakrisens omfang retfærdighed jeg ser den debat her i dag som en mulighed for at vi sammen hæver blikket at vi selvfølgelig får en politisk men i lige så høj grad en etisk drøftelse af hvilke udfordringer vi står over for og hvad i alverden vi skal gøre ved dem

i et længere perspektiv både for den nuværende men også for de kommende generationers

debat vi har i dag er jo nok den vigtigste debat hele året journalister burde måske falde over hinanden her udenfor

at løse klimakrisen globalt regionalt nationalt og også imellem partierne spørgsmålet er hvordan vi her på christiansborg skaber dette samarbejde hvordan vi sikrer

og hvad det betyder på alle niveauer i samfundet at klodens økologiske råderum skal blive rammesættende for vores politiske beslutninger hvordan gør vi helt grundlæggende forestillingen om vedvarende vækst på en begrænset planet til genstand for offentlig debat sådan nogle ting synes jeg debatten i dag burde handle om vi kan og skal selvfølgelig tale frem og tilbage om hvad et passende

tredive mål for vedvarende energi skal være hvordan vi mest begavet sænker elafgiften hvor mange nye havvindmølleparker vi skal sende i udbud og alle de andre ting vi

til daglig drøfter her men hvad nu hvis vi startede et helt andet sted hvad nu hvis vi startede med en fælles erkendelse

er ved at forringe betingelserne for livet på jorden i en sådan grad at livet som vi kender det måske ikke eksisterer nogle år frem

sådan det er vi er ved at skubbe alt ud af balance vores nuværende samfundsmodel er faktisk truet klimaforandringerne og overudnyttelsen af klodens knappe ressourcer rammer os som en boomerang det er os selv der vil lide under at vi overbelaster de livssystemer som vi er en del af vi er ved at skubbe alt ud af balance og hvis ikke vi handler hurtigt vil systemerne vende sig imod os hvis vi startede der og det er sådan ministerens kridtede banen op

jeg ville sige at ok det her er ikke for sjov hvordan sætter vi ind for at løse klimakrisen lige nu ikke ud fra hvor vi er i dag og hvordan vi gør det billigst muligt eller med en eller anden

men ud fra den præmis at vi har så travlt

at vi skulle have hundrede procent vedvarende energi i morgen hvis det var muligt

men hvornår er det så muligt hurtigst muligt hvor mange procent af vores vores

vi give i klimabistand til dem der i dag rammes af klimakrisen hvordan får vi globalt omlagt landbruget fra en produktion der smadrer natur miljø og klima fuldstændig jeg ved godt at vi ikke alle er enige i alternativets analyse af hvad der skal til for at yde vores fair bidrag til at løse klimakrisen men som vi ser det

omstilling vi har brug for globalt i nyere tid måske den største samfundsøkonomiske kulturelle og adfærdsmæssige omvæltning nogen sinde

vi får løst klimakrisen fjerner vi grundlaget for livet som vi kender det der kommer til at være rigtig meget død og ødelæggelse som vi kunne have undgået hvis vi og dem før os havde handlet anderledes det vi gør nu og

udfordre vores vanetænkning derfor er klimapolitik for os et spørgsmål om etik alene i to tusind og seksten blev mere end tre og tyve millioner mennesker drevet på flugt af klimaforandringer og ekstremt vejr det er over tre gange så mange som samme år flygtede fra krig og konflikt i takt med at klimaforandringernes konsekvenser rammer endnu hårdere vil det tal formentlig bare stige og stige derfor er

i vores situation vi skal bruge tanken om den anden som vejleder for os selv vi skal ikke lede efter ny olie medmindre vi kan retfærdiggøre at alle andre da også har ret til at lede efter ny olie vi skal gå forrest i den grønne omstilling fordi vi har mulighederne for at gøre det og dermed er det vores pligt at gøre det

med menneskehedens overlevelse og derfor er klimapolitik basalt set et etisk spørgsmål om hvad der er rigtigt og forkert jeg er altid glad for denne type af

at vi så sammen tog fat på de spørgsmål jeg i hvert fald mener bør dominere sådan en debat som i dag hvordan får vi lukket ned for efterforskningen og indvindingen af fossil produktion i nordsøen hvordan omstiller vi også transporten

vores forbrug vores produktion hvordan går vi fra at udlede omkring tyve

dansker som ifølge fn er det maksimale per verdensborger i

og halvtreds hvis vi skal begrænse opvarmningen til bare to grader som der står i parisaftalen i alternativet foreslår vi feks

vi afvikler den fossile industri inden for en ti til tyve årig periode at vi fjerner registreringsafgiften på elbiler og forbyder salget af nye fossilbiler fra

og fem og tyve og at vi over en fire årig periode afsætter ti milliard kroner til klimabistand eller rettere klimakompensation til dem der rammes af den

verdens udvikling de sidste par hundrede år i sin redegørelse starter ministeren med denne pointe

efterleve parisaftalen kræver en ambitiøs global indsats det er det jeg er helt enig i og jeg glæder mig til at høre hvordan regeringen vil bidrage til denne globale ambitiøse indsats i forbindelse med de kommende energiforhandlinger og fremlæggelsen af regeringens klimaudspil

den næste i rækken er herre andreas steenberg som ordfører for det radikale venstre værsgo

jeg skal hilse fra vores klimaordfører fru ida auken der er i davos til world economic forum hvor der heldigvis også bliver diskuteret klima og det er på vegne af hende

en anden anden regering kunne kunne finde på at komme

med på det her område det er en rigtig god tekst som jeg kun kan anbefale alle

klimaforandringerne er virkelige og allerede i fuld gang

under ti uger regner cape town i sydafrika med at løbe tør for vand til befolkningen i sommer så vi hvordan usa bangladesh og indien var ramt af voldsomme oversvømmelser og orkaner store dele af houston lå under vand og i oregon var skovbrandene så alvorlige at himlen var sort af aske og staten erklæret i undtagelsestilstand samtidig ser vi en amerikansk præsident der trækker usa ud af klimaaftalen så meget desto mere grund er der til at danmark viser lederskab i klimakampen vi kan vise resten af verden hvordan man laver en grøn omstilling af sit samfund og samtidig bevarer livskvaliteten og skaber arbejdspladser vi ved at eksemplets magt flytter andre derfor mener vi i radikale venstre at danmark skal tilbage i den grønne førerposition

når det gælder grøn energi og vi mener at vi skal satse massivt på at gøre nordsøen til et stort eksporteventyr for danmark denne gang ikke ved at hive olie op men ved at bygge vindmøller der kan forsyne hele europa vi ønsker at regeringen skal tegne en ambitiøs nordsøplan og lægge sporene for de næste mange års investeringer i vind på havet derudover ønsker vi at danmark kommer videre når det gælder om at få elektrificeret både vores transportsektor og vores varmesektor med erhvervsaftalen tog vi et stort skridt fremad og radikale venstre er stolte af at det lykkedes at få sænket afgiften på el til varme

det der kan sikre at vindmøllernes strøm kan samles op af varmepumper og blive til grøn

ønsker vi at der igen kommer gang i elbilsalget i danmark ligesom vi ser frem til at landbruget kommer til at

spille en konstruktiv rolle i den grønne omstilling for eksempel med udtagning af jord og skovrejsning danmark har meget store muligheder lige nu vi har et superdygtigt erhvervsliv der er blandt de bedste i verden og

gerne vil investere vi kan skabe mange nye job ligesom vi kan blive helt uafhængige af olie fra mellemøsten og gas fra rusland derfor ærgrer det os at regeringen misser den ene mulighed efter den anden senest med sænkning af registreringsafgiften hvor man kunne have lavet en stor omlægning af afgiften på biler vi er den første generation der kan mærke klimaforandringerne og den sidste der kan gøre noget ved det det forpligter og i radikale venstre er vi klar til at samarbejde om at få noget til at ske med de ord kan

olsen dyhr som ordfører for socialistisk folkeparti

jeg blev helt varm om hjertet ved at høre den radikale ordfører og overvejede kort om jeg bare skulle referere til herre andreas steenberg men jeg vil alligevel gerne lige slå et par pointer fast

men det er jo indlysende for

har foreslået fire ekstra havvindmølleparker i løbet af tyverne måske

med tre ekstra store parker

helt overvejende kører på vedvarende energi

skal være væk i to tusind og tredive og måske allerede

er lidt af udfordringen men jeg tror faktisk på ambitionen

diesel benzin og naturgas

så regeringens mål

netop nævnte i sin tale

som regeringen også

forligspartierne og tænke mig

de steder i industrien og boliger hvor der bruges fossile brændstoffer

men siden har den stort set været uændret

vil den stige lidt frem mod to tusind og tredive det går jo ikke i længden

over behandling af gylle til energiforbruget i landbrugets maskiner det kræver

at og krav til landbruget

at hjælpe landbruget på

for meget mere forskning i energiområdet

midlerne til energiforskning markant

grønne job og der kan komme flere

og udvikler nye smarte teknologier ja

jeg fristes til at sige

at løse klimakrisen er en bunden opgave for det globale samfund og som et af verdens rigeste lande

frem for at gå i stå men heldigvis har

udgifterne til støtte til vedvarende energi som tidligere hed pso

to tusind og fem og tyve

vil være penge tilovers

overhovedet men det forudsætter at der holdes tempo i opstilling af vindmøller og solceller på den

teknologien udvikler sig

meget færre kvoter i omløb så vil prisen på kul olie og naturgas

kvotesystemet fungerer når de tilrettelægger afgiftspolitikken

der er ikke ønske om korte bemærkninger så jeg siger tak til sfs ordfører og vi går videre i rækken til næste ordfører og det er fru mette abildgaard som ordfører for det konservative folkeparti

ministeren for en god og grundig redegørelse som

status lige nu og det meget meget spændende år som venter os i forhold til den her dagsorden tak for nogle

befriende ærlighed fra

journalisterne til at falde over hinanden i iver for

men det er jo ikke helt det der er tilfældet

har den her debat i dag på strømmens dag som også

meget at være stolte af i danmark i kender sikkert

at bekymre dig om i morgen men lev i nuet

det går når man kommer hjem fra arbejde og bare smækker benene op og lever i nuet med sine unger eller hvad man laver men i politik

i nuet for når vi laver politik

vi nødt til at leve i fortiden nutiden og fremtiden

danmarks første eller danmarks sidste generation nogle er gået forud

danmark videre til nye generationer det skal være

danmark og en verden i mindst lige så god stand som den vi overtog det skylder vi dem der gik forud og det skylder vi de kommende generationer det er den kontrakt vi konservative kalder

forsøg på at tage hånd om fremtiden og ikke stirre sig blind på nutiden og

og derfor er debatten i dag så vigtig

sig en meget mere vigtig dagsorden end klimadagsordenen man kan sådan lidt groft og firkantet spørge sig selv

og skabe fred i verden eller noget helt andet hvis vi samtidig ødelægger vores klode så kan det jo et eller andet sted være lige meget det hele desværre

det er fristende at fokusere sin energi på de problemer vi står midt i og som vi mærker lige nu og her og ikke se ud i fremtiden

af hensyn til nogle meget kortsigtede indenrigspolitiske

et godt eksempel på at tænke mere på nuet end på fremtiden

er vi nødt til at have det lange lys tændt det lys der rækker ud over næste folketingsvalg næste økonomiske opsving eller økonomiske

næste generation derfor er jeg også både glad og stolt over de

at få skrevet ind i regeringsgrundlaget at mindst halvtreds procent af vores energibehov

lavemissionssamfund

har danmark også presset på internationalt for en ting er at vi har fine nationale målsætninger men der skal presses på i verdenssamfundet det nytter ikke noget hvis ikke resten af verden følger trop derfor har vi presset på i

men jeg er glad og stolt over at vi har en dansk minister som har været med til at kæmpe kampen

en kamp for en reformation af eus kvotesystem herhjemme har vi også flere ting vi kan være stolte af vi skabte energipolitisk danmarkshistorie ved at lave en stor aftale hvor solceller og vindmøller konkurrerede vi leverede maksimalt strøm for en milliard kroner i

pso afgiften ved bred aftale i folketinget tak til alle de partier der tog ansvar i

gang med at styrke hele elektrificeringen af vores samfund

om at udvide de nationale testcentre for vindmøller det understøtter ambitionen om at danmark skal være førende inden for produktion af vindenergi der er mange arbejdspladser knyttet til det og vel at mærke

meget der skal gøres

temperaturen stiger og stiger og i de kommende årtier vil vi opleve

en skala som vi slet ikke er vant til det her begreb klimaflygtninge er noget vi kommer til at skulle

ny måde det er ikke nok at kun taler om at bekæmpe klimaforandringer vi er også nødt til

fordi det er en kæmpe udfordring

alene men vi skal tage vores del som ansvarligt land

energiteknologi skal kunne konkurrere

at levere mest optimale grønne strømløsning til forbrugerne som på alle andre områder tror vi at konkurrence skaber det bedste produkt til den bedste pris men også med forståelse for at de frie markedskræfter ikke kan klare det alene

energi skal leveres på et bæredygtigt marked

markedet aldrig bæredygtigt

rundt omkring i europa hvor man begynder at se de første store parker

fremtiden er lys når det kan gøres på en så omkostningseffektiv

den ny energiaftale vi skal lave der skal vi virkelig som politikere vise at vi er kompromisvillige alle sammen at vi er villige til

der bliver sat mange tal på i den her diskussion vi kan ikke alle sammen

men jeg synes virkelig at vi skal anstrenge os hårdt for at få en bred aftale det håber jeg

af hensyn til danskerne vi skylder det af hensyn til de kommende generationer vi skylder det af

et stort erhverv som er afhængig af stabile rammevilkår og

så vi kan godt stå her og bruge en masse tid på at diskutere

energiaftale med konkrete projekter som rækker ud i fremtiden og som bidrager bidrager

der bringer os tættere på så det var bare sådan et sidste lille

aftale og at det netop også skaber stabilitet

de kommende klimatiltag så tak for det

at man ikke kun holder sig til den kvotebelagte sektor men

jeg ved også at en anden god konservativ

og det er noget af det der er allersværest

der blev adresseret i et energiudspil

regeringen jeg synes det er så svært

nettet og særlig de nye elbiler der er mere kraftige har en høj tilslutningspris det er bare sådan et vildt projekt jeg

for netop at gøre det socialt balanceret

indretning af vores afgiftsstruktur herhjemme for lige nu straffer vi noget af det vi gerne vil have mere af nemlig

de ikkekvotebelagte sektorer lidt

hvordan vi får lagt nogle gode planer for hvordan

kompenserende løsninger der ligger i det der hedder lulucf som er nogle mekanismer der handler om hvordan man bruger jorden

kan køre uden om at skulle levere på klimaet når jeg spørger om det er smart er

ske nogle reduktioner når man kommer videre i processen og

hvis man nu gik ind og tog indsatsen alvorligt kunne man komme foran ligesom man er på visse andre områder

det er jo en beslutning fra regeringens side at det skal være muligt

en beslutning fra europæisk side at det skal være muligt at gøre hvis vi valgte ikke at gøre det i danmark stillede vi dansk landbrug i en sværere situation end

konkurrerer med i andre lande omvendt kan jeg sagtens følge pointen om at

en meget vigtig del af vores økonomi

bare rigtig meget at sige for det danske samfund at vi får gjort det på en måde der ikke sætter de danske

en meget svær økonomisk situation i forhold til

derfor er det måske rimeligt at man kigger på at gennemføre reelle reduktioner også i landbruget ligesom man skal det i energisektoren og

mere rimeligt at gå i gang tage tage udfordringen

stor udleder og det er fordi det er en stor eksportør af fødevarer i danmark og det udgør en meget stor del af vores

jeg vil også gerne at landbruget skal bidrage der blev lavet et virkemiddelkatalog for efterhånden nogle år siden hvor der var nogle

på stående fod kan huske om der er meget af det der ligger der

men selvfølgelig skal vi hele tiden se på hvor kan der ydes en større indsats

for mig viser at der på klimaområdet på trods af de forskelle der

skiller os det synes jeg er et godt udgangspunkt det er også et udtryk for den brede enighed der har været omkring

klimapolitikken over en lang årrække det er et godt fundament og det er også det der har ført til at

er meget at være stolt af i danmark så går det faktisk rigtig

brug for som mette abildgaard så rigtigt redegjorde for en fortsat stærk indsats og det er helt afgørende at vi både nationalt og internationalt fortsat er i front det er vigtigt at vi leverer på de mål som vi

hvor danmark jo absolut ikke ligger på den lade side når vi påtager os mål i eu

helt aktuelt i forhold til det ikkekvoteomfattede område hvor forventningen er

mål på at skulle reducere med ni og tredive procent i to tusind

og tredive og dermed kommer til at ligge i den i den absolut tunge ende

og tyve målene det fremgår jo af dagens klimaredegørelse at vi her

i to tusind og tyve hvor vi er forpligtet til

må heller ikke hvile på laurbærrene det er selvfølgelig vigtigt at vi fortsat også her

og sikrer så store reduktioner som

vi presser på internationalt

højt ambitionsniveau det gør vi når vi mødes i kredsen af eu lande hvad enten det er andelen af vedvarende energi

afgørende for regeringen at vi ikke bare

vise det gode danske eksempel frem der

det gør vi blandt andet igennem det meget omfattende samarbejde som vi har med en række lande

samarbejdsaftaler myndighedssamarbejde og andre aftaler

at påvirke mere end to milliarder energiforbrugere i en række lande verden over også der står vi ganske

for indlæggene jeg hæftede mig særlig ved jens joels indlæg i forhold til

jens joel var inde på at der skulle investeres halvfemstusind milliarder

bare sige at vi også har meget at

senest med eksportstrategi og andre tiltag er

at præsentere hvad vi kan og dermed også påvirke en lang række lande til at gennemføre en grøn omstilling og bevæge sig væk fra de fossile brændsler og over

vedvarende energi pia adelsteen var også inde på fordelene ved energibesparelser og pegede også på det her med at prisen for vedvarende energi falder drastisk det er jo netop det der gør at det bliver muligt at fortsætte udbygningen på en

i danmark med kriegers flak

det udbud der var for ikke så mange år siden var der et udbud oppe ved anholt

helt afgørende er jo at prisen på den vedvarende

et nyt kulkraftværk som vil kunne levere billigere energi

fra en havvindmøllepark og så er vi jo rent faktisk nået rigtig rigtig langt og forventningen er

en situation hvor det er sådan at der ingen støtte skal til overhovedet og så bliver

langt billigere end den fossile energi

bidrage til at sikre en fortsat stor beskæftigelse på området i dag beskæftiger seksoghalvtredstusind danskere

at fremstille energiudstyr det er ret betydeligt der er en eksport på mere end halvfjerds milliard

kan øges ganske massivt og et mål om at den allerede i to tusind og tredive

mindst fordoblet og på den anden side af en hundrede og fyrre milliard kroner

glædede sig over den aftale som regeringspartierne dansk folkeparti og det radikale venstre har lavet om at reducere afgiften på

ligger ude i nordsøen i forhold til

et silicon valley for for havvind og det er absolut tanker og ideer som regeringen bakker op fru pia olsen dyhr var inde på at der er brug for politisk handling

meget ret i der er brug for politisk handling internationalt men det er der også nationalt

gerne indbyde samtlige folketingets partier til de drøftelser der skal være om

kommende energiaftale

med til at danne et grundlag fordi vores energiforbrug jo er helt afgørende i forhold til hvordan vi får

det samlede energibehov i to tusind og tredive skal være

vedvarende energi

jo en målsætning som vi arbejder

håber at kunne finde bred opbakning

tak for dagens debat

til ministeren både for redegørelsen men også for invitationen til en bred politisk drøftelse af det kommende energiforlig

aftale set i lyset af liberal alliances ordfører der mente at en en god aftale ikke nødvendigvis var en bred aftale

de konservative og venstres holdning der kommer til at dominere eller

aftale som muligt men jeg deler også carsten bachs betragtning om at det

afgørende at det er en god og ordentlig aftale der bliver bliver gennemført men enhver minister drømmer jo om at der er brede aftaler det har vi haft en tradition for

en tradition for siden naturgassen blev vedtaget her i i folketinget for der er tale om ganske mange penge og derfor er det også vigtigt at man kender fundamentet også ud over et kommende folketingsvalg og derfor arbejder regeringen på

i rigtig mange år og sidste energiforlig tilbage i to tusind og tolv blev jo indgået

alliances syn på den eksisterende energiaftale

man har aftalt hvor meget vind og sol og biogas videre der skal være i aftalen der er det jo regeringens opfattelse fremadrettet at vi skal have konkurrence der kan man sige at der i hvert fald er et nybrud i forhold til den energiaftale vi gennemførte i to tusind og tolv jeg står selvfølgelig inde for aftalen fra to tusind og tolv og gør også alt hvad jeg

indfri de elementer der er i aftalen

forhandlingerne om den kommende energiaftale det ser jeg meget frem til jeg vil godt lige tage fat i nogle ting ministeren nævner at man i det internationale samarbejde

er det for eksempel med med den her aftale om udfasning af kul fra bonn mødet her i november

som jeg forstår den aftale så

hedder ccs er det rigtig forstået

de aftaler vi har med kina indien indonesien tyrkiet og en lang række andre store vækstøkonomier og andre økonomier i verden vi påvirker direkte og indirekte to milliarder forbrugeres muligheder for at gøre noget i forhold til klimaet og i forhold til at reducere energiforbruget kulaftalen er jeg også meget tilfreds med det er jo en aftale der betyder at vi udfaser kul

den her aftale godt bygge kulkraftværker hvis bare de har et ccs anlæg

ministeren fremhæver ofte og også i dag de ni og tredive pct man skal nå i ikkekvotesektoren for eksempel i landbruget men er det ikke rigtigt forstået at man der faktisk kan bruge så stor en grad af kompenserende virkemidler i det der lulucf

at landbruget stort set kan

bliver der ikke tale om anvendelse af ccs for danmarks vedkommende bliver der i forhold til til udfasning af kul tale om reel udfasning der er to værker tilbage nordjyllandsværket og fynsværket og til dels også esbjergværket og regeringen er gået i dialog med de pågældende værker i forhold til

i forhold til de ni og tredive procent

sat sig et meget meget stort mål

optaget af at vi også har fremadrettet og det er baggrunden for at vi har fået nogle muligheder

bekræfte og gentage mange gange

at holde den førerposition vi har

er enig i at vi måske lige skal

henholdsvis har opfordret regeringen til at

at sætte vores grønne førerposition over styr så

i den diskussion vi får om energiforliget og jeg er meget enig i håbet

måske lige give ambitionerne et nøk opad i forhold til hvad regeringen indtil

vi allerede i regeringsgrundlaget for vlak

med en ambition om at mindst halvtreds procent af det samlede energibehov i to tusind og tredive skal være baseret på vedvarende energi kan teknologiudviklingen og

da parat til det men vi har sat os et mål som vi synes er ganske ambitiøst og jeg håber

en kommende energiaftale og sikre at vi i hvert fald når

tak og jeg beklager

vi risikerer at sætte førerpositionen over styr og vi risikerer i øvrigt også at efterlade en for stor opgave til kommende år men den må vi så tage videre i

målepunkter op end kun et ve mål altså for eksempel en en målsætning om elektrificering fortrængning af fossile kilder en målsætning om

at den kommende havvindmøllepark hvis der skal være sådan

er nogle områder hvor det haster meget med en afklaring for at kunne komme videre med de næste skridt og

også enig i at der er opgaver som haster mere end andre grundbeløbets ophør og

samfund og derfor håber jeg også på at der vil være en fælles politisk vilje når regeringen i løbet af relativt kort tid kommer med sit energiudspil til at vi også får får lavet en aftale og får sat gang i hele den grønne omstilling og alle de forskellige mange opgaver som også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

i morgen onsdag den fireogtyvende januar to tusind og atten klokken tretten